møder på marienborg med udenrigsministeren og justitsministeren ja det vidste jeg ikke på det tidspunkt for det er de nuværende ikke de daværende og det slog mig at de ting der optog de omkring tre hundrede mennesker der var samlet i nyborg fra hele landet og det der optog os på marienborg langt hen ad vejen var det samme

bekræftede det noget vigtigt ved danmark nemlig at vi på tværs af samfundet har en tillid og en respekt og en vilje til at diskutere problemer finde fælles løsninger med afsæt i fælles interesser det kan lyde ret banalt men er det nok i et internationalt perspektiv i virkeligheden ikke det er

los formand lizette risgaard

marienborg utrygge mennesker tøver trygge mennesker tør sagde hun utrygge mennesker tøver trygge mennesker

det kunne jeg så tygge på i bilen hen over storebæltsbroen og hjem over sjælland en mørk novemberaften og det gjorde jeg

de følgende dage gik med regeringsforhandlinger og jeg tror faktisk at fagbevægelsen og den nye trekløverregering på tværs af det der skiller os kan blive enige om en hel del

et friere et rigere et mere trygt danmark det er den retning danmarks nye trekløverregering har sat

gang i væksten vi skal skabe tryghed for borgerne vi skal sætte frihed og muligheder i højsædet fremme samhørigheden gøde optimismen vi vil udvikle danmark for fremtiden for der er brug for at se frem

og den forpligtelse

kun tydeligere når man ser på verden omkring os hvor det der binder sammen smuldrer og det der skiller vokser sig stort

men vi skal ikke være bange for fremtiden og vi skal ikke ønske os tilbage til fortiden for de gode gamle dage var måske ikke så gode endda mennesker var fanget af snævre normer velstanden var mindre mulighederne færre generation for generation er livet og hverdagen blevet bedre så fremtiden er måske nok ukendt det er den men den er først og fremmest håbefuld og hvis vi ruster os til den som vi har gjort det før i danmarkshistorien

i i danmark har vi skabt et trygt samfund hvor velstanden ikke kun er til gavn for de få

det kan vi være stolte af det er vores arv fra fortiden og det er vores vigtigste aktiv i fremtiden i danmark er det på mange måder lykkedes at bygge den bro som det moderne menneske efterspørger en bro mellem personlig frihed til at drømme og tænke stort og et varmt trygt fællesskab for når flere er trygge er der flere der tør det er en unik balance mellem frihed og samhørighed og den balance er vores bedste kort i globaliseringen

der er mange lande der ser på danmark med anerkendelse og nok også en smule misundelse det er vores mål i trekløverregeringen at man også om fem ti femten tyve år vil se til danmark for at hente inspiration at man vil se den her vej og sige de magtede at blive vindere i globaliseringen

som skal skabe tryghed for patienten tryghed for de pårørende det er en indsats vi vil fortsætte for vi vil sætte mennesket først på ældreområdet er vores udgangspunkt også at mennesker skal trives

teknologiske tjeklister men med gode oplevelser ældreministeren har sagt det klart vi fødes som originaler vi skal ikke dø som kopier vi må stå fast på friheden til at bestemme selv gennem hele livet

færre regler der begrænser og det gælder hele velfærdssamfundet både for borgere og for medarbejdere for de to ting hænger jo sammen

det gode valgt til og det dårlige valgt fra det lægger et sundt pres på den offentlige sektor for at levere kvalitet og så falder behovet for skemaer regler kontrol procesregulering

jeg har stor respekt for medarbejderne i børnehaver og på skoler og på plejehjem og i institutioner

jeg da heldigvis ikke alene om

vil jeg gerne her i dag

i har fulgt på vej

vi alle sammen hver især bærer erindringen i os om en lærer der gav det ekstra

om den jordemoder der forløste vores barn om den sygeplejerske der tog sig kærligt og professionelt af vores forældre da de lå for døden det er i hvert fald erindringer jeg går rundt med vi har dygtige offentligt ansatte og netop derfor skal vi vise dem mere respekt give frihed til at de kan bruge deres faglighed frisætte deres engagement sætte fokus på kerneopgaven så de kan levere endnu bedre velfærd til borgerne

men det kræver blandt andet også dygtige ledere fyrtårne der tager ansvaret på sig sætter en tydelig retning motiverer medarbejderne foretager en klar prioritering i en tid hvor ressourcerne og budgettet er stramt og hvor vi skal bruge pengene med omhu og de ledere findes jo flere steder i dag

god ledelsespraksis og gode erfaringer skal vandre og lederne skal også

og det private vi skal hæve kvaliteten endnu mere flytte papirbunker ud og begejstring ind og alt det ønsker vi at sætte skub på med en ny ledelseskommission

solid velfærd og service

det er derfor vi har sat en ny minister for offentlig innovation forankret i finansministeriet med alle de ressourcer og muskelkraft det giver i spidsen for arbejdet det er en vigtig prioritet ingen velfærd uden velstand hvis ikke vi får produktiviteten op hvis ikke vi får større fremgang så har vi færre penge til bedre skoler bedre uddannelse bedre ældrepleje bedre sygehuse for pengene skal nu engang tjenes før de kan bruges

lige nu ser vi at beskæftigelsen stiger ledigheden er lav mennesker i stort tal flytter sig væk fra passiv forsørgelse og ind i arbejdsfællesskabet huspriserne stiger over hele landet og det går den rigtige vej

læne os tilbage og vente på at væksten kryber opad helt af sig selv vi skal bygge videre på optimismen vi skal gøde optimismen

der ligger helt fremme i den internationale konkurrence det kræver gode erhvervsvilkår det er derfor regeringen vil sænke skatterne det er derfor regeringen vil forenkle reglerne det er derfor vi vil træffe beslutninger der muliggør at vi kan investere mere i digitalisering infrastruktur veje jernbaner alt sammen til gavn for dansk erhvervsliv kort sagt det skal blive både billigere og bedre at drive virksomhed det er derfor vi vil fremlægge et nyt vækstudspil

så skal vi vide at selv om vi sætter tempoet op

andre det også og derfor skal vi hele tiden være påpasselige med at vi nu giver de bedst tænkelige rammevilkår det er derfor vi vil have et årligt tjek af danske erhvervsvilkår er de fortsat på niveau med de bedste i verden og til at holde øje med det nedsætter vi et råd af erhvervsfolk organisationer og eksperter

til det hører også at vi skal fastholde den grønne førerposition regeringen har sat et nyt og meget ambitiøst mål i to tusind og tredive skal mindst halvtreds procent af energibehovet være dækket af vedvarende energi i dag er andelen ni og tyve procent for danmark skal være et foregangsland inden for grøn omstilling og miljø af hensyn til naturen og klimaet af hensyn til fremtidens arbejdspladser og vigtigst af alt af hensyn til de kommende generationer

se det går den rigtige vej virksomhederne ansætter igen i alle landets regioner det er positivt og den fremgang

rygstød derfor vil vi bygge videre og oven på den historiske flytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden til de andre regioner det kan man kalde en udflytning man kan også kalde det en indflytning det afhænger jo lidt af hvorfra man ser verden det er under alle omstændigheder en bevægelse en bevægelse der bygger på tilliden til at der selvfølgelig er dygtige mennesker i hele danmark og på det mål at vores lille land ikke må knække over i udvikling og afvikling det er allerede besluttet at flytte tæt på fire tusind arbejdspladser og langt de fleste flytninger

foreslå at flytte flere statslige arbejdspladser og når vi fremover udvider statslige institutioner eller måske opretter helt nye

skal de ligge uden for hovedstadsområdet medmindre rigtig gode grunde taler imod det en ny institution i en by hvor der ikke har været nogen før er jo

en brik i den optimisme som skabes af mange brikker en friere planlov hurtigt internet billige færger bedre infrastruktur flere private arbejdspladser

og konkurrencedygtige vilkår til hele fødevaresektoren som ikke alene giver eksportindtægter og tusindvis af job

men også er med til at skabe aktivitet netop der hvor der er mest brug for den uden for de store byer

vi skal udvikle danmark derfor må vi holde fast i at

samhandel skaber velstand samspil giver udsyn samarbejde med verden åbner døre til flere muligheder og dem skal vi gribe lige så godt og lige så hurtigt som andre lande i en tid hvor nogle vender blikket indad skal vi se ud have udsyn og være fremsynede

udviklingsbistand klogt og vi skal være beredte mod terrorisme skrøbelige stater og et rusland der truer den europæiske sikkerhed vi skal passe på os selv vi skal passe på vores frihed derfor vil vi tilføre forsvaret flere midler det vil vi gøre i den kommende aftale for forsvarsområdet som dækker perioden efter to tusind og sytten og i det nye år vil vi fremlægge en samlet udenrigs og sikkerhedspolitisk strategi en strategi som regeringen ser frem til at drøfte her i folketinget

historisk politisk og økonomisk er danmark tæt forbundet med europa to tredjedele af vores eksport går til vores europæiske naboer

set der vores velstand kommer fra i en verden med forandring hvor det eneste konstante netop er forandringen og med ustabilitet omkring os har vi brug for et stabilt eu regeringen vil arbejde for et stærkt slankt og effektivt europæisk samarbejde

vi skal sikre at europa også fremover kan klare sig i konkurrencen med resten af verden skabe vækst skabe arbejdspladser skabe tryghed for vores børn og vores børnebørn

det er også derfor vi skal styrke kontrollen med eus ydre grænser og vi skal arbejde tæt sammen

på tværs af grænserne det kræver et stærkt europæisk politisamarbejde derfor arbejder regeringen på at få en

særaftale hvor dansk politi kan fastholde en tæt tilknytning til europol når danmark må forlade samarbejdet til maj næste år det er et spørgsmål som

justitsministeren skal drøfte her i salen senere i dag og som jeg selv vil drøfte med partilederne jeg har inviteret alle partiledere til et møde i statsministeriet den ottende december det vil sige i dag om en uge

eu er vigtigt eu er også vigtigt for rigsfællesskabet regeringen ønsker en tæt dialog med færøerne og grønland om storbritanniens udtræden af eu vi lægger overordentlig stor vægt på at hele rigsfællesskabets interesser tilgodeses i de kommende forhandlinger vi prioriterer et tæt samarbejde om arktis og om vores internationale arbejde i blandt andet arktisk råd vi ønsker i det hele taget et konstruktivt samarbejde i rigsfællesskabet ved større forligsforhandlinger vil vi tage særskilte drøftelser med de nordatlantiske medlemmer af folketinget som det også skete under finanslovsforhandlingerne tak for et godt samarbejde der både på færøerne og i grønland er der et ønske om egne forfatninger

forstår godt ønsket og jeg respekterer det og regeringen er naturligvis til rådighed for drøftelser under det arbejde som færøerne og nu også grønland har om en forfatning lige nu er konjunkturerne gode på færøerne og i grønland de to lande er meget forskellige men der er store udfordringer på lidt længere sigt regeringen vil gerne dele erfaringer

økonomiske reformer hvis der er et ønske om det

i danmark at velfærden i vores lande hviler mest trygt

boligbeskatningen regeringen vil fremlægge

forslag i starten af det nye år og jeg håber at

aftale der kan skabe tryghed for landets boligejere indtil de nye regler træder i kraft vil regeringen opretholde fastfrysningen af ejendomsværdiskatten og fortsætte med at fastfryse grundskylden for boligejerne

også gerne sige tak til det brede flertal der har aftalt en fælles forståelse om et trygt og velfungerende skattesystem

frem mod to tusind og tyve vil vi investere massivt i blandt andet flere medarbejdere og i ny it i skat det er mit mål

få et moderne og effektivt skattevæsen

det er både positivt og nødvendigt at vi løfter opgaven sammen her i folketinget

da jeg sad på mit kontor

få kilometer derfra skudt

ellers fredelig indkøbsgade i lyngby det skete for øjnene af et lille barn

hun blev helt tilfældigt fanget i et bandeopgør

er både tragisk og og på alle måder grænseoverskridende det må ikke ske

det skal være sådan at en almindelig familie kan gå på indkøb uden at frygte for livet danmark skal være et trygt sted danmark skal være et trygt land derfor vil vi stramme kursen over for kriminelle vi skal styrke vores politi vi skal skærpe straffene for personfarlig kriminalitet

vi skal styrke indsatsen mod rockere og bander

og vi skal i det hele taget se på hvordan vores straffelov er skruet sammen den er fra nitten tre og tredive og der er brug for at give den et eftersyn

regeringen vil fortsætte en balanceret og realistisk udlændingepolitik danskerne er jo

et åbent folkefærd vi hjælper gerne dem der har behov det gør vi og det kan vi være stolte af men vi skal også være realistiske vi kan ikke løse alle verdens problemer ved at tage folk

det er vigtigt også for at fastholde det åbne danske sind og tolerancen at holde flygtningesituationen under kontrol for den kom jo ud af kontrol sidste år da der gik hul på europas grænser siden er der bremset op

danmark vi skal fem år tilbage for at finde en periode hvor asyltallet er lige så lavt som i dag det er godt men nu skal vi holde fast

i finansloven for to tusind og sytten er der taget væsentlige skridt en nødbremse så vi kan afvise asylansøgere ved grænsen hvis der opstår en krisesituation der sætter de danske grænser under pres

mere politi der skal sørge for ro og orden i og omkring asylcentrene strammere regler for permanent ophold

det er jo der problemerne er opstået og det er der de bedst kan blive løst derfor vil regeringen arbejde for et nyt asylsystem vi skal fjerne grundlaget for menneskesmuglere vi skal lette presset på europa

vi skal fortsætte en stram fast

men det er også vigtigt at få sagt at det ikke må få os til at glemme den anden side af

også nogle steder hvor vi har brug for udlændinge

arbejdskraft ansatte og derfor er det også en del af regeringsgrundlaget

oplever at toget med kammeraterne kører af sted med lynende fart mod nye lyse horisonter mens de selv står tilbage på en mørk og øde perron jeg tror vi alle sammen kender dem drengen der stadig kæmper med at læse i syvende klasse pigen der ikke kan koncentrere sig om det faglige de unge der oplever nederlag på nederlag gennem skoleårene det er dem som ingen forventer noget af

jeg har haft den store glæde at arbejde med unge på kanten gennem flere år og det er en stor glæde for det kan godt lykkes at flytte unge fra kanten ind i fællesskabet når der er voksne der givet et skub har den tillid der skal til har de metoder der virker så oplever den unge at slid belønnes så er der en vej ud så er der en vej frem det kan lade sig gøre og flere skal have den chance det er

en mærkesag for regeringen og for mig er det en hjertesag vi vil sætte tidligere ind og med en markant styrket indsats i folkeskolen skal alle have de basale faglige færdigheder læse skrive og regne

flytte sig det er helt afgørende for hvordan det går resten af livet derfor vil vi tilskynde skoler der har mange fagligt svage elever til at gøre noget der virker for at løfte niveauet for de elever det er derfor vi ønsker at afsætte fem hundrede million

målrettet pulje til omkring hundrede skoler rundtomkring i landet

der har et fagligt efterslæb har problemer med dansk og matematik

ud fra en tanke om at midlerne stilles til rådighed men de gives kun hvis skolerne kan dokumentere at de fagligt svage elever har lært mere har rykket sig det er fuldstændig den samme metode som vi brugte tilbage i nullerne til at fjerne ventelister til sygehusene

meraktivitetspulje det virkede dengang nu laver vi noget man kan kalde en merkvalitetspulje jeg er overbevist om at

vil virke igen både de steder hvor man får puljen stillet til rådighed men også bredere ud i folkeskolen hvor der er brug for at der spredes information om de læringsmetoder der virker og som flytter vores børn for vi kan ikke acceptere at børn forlader den danske folkeskole efter ni eller ti år uden at have de helt basale færdigheder der er fundamentet for et godt og rigt liv

skal vi finde bedre veje til at flere unge får den

ungdomsuddannelse der passer til dem

vi skal give de unge på kanten et solidt greb om skolen så de kan hive sig op over kanten

greb om sig selv få greb om livet

alle børn alle unge skal med

og det skal deres forældre også vi skal løse det problem at mange kun får lidt ud af at arbejde det fastholder familier i passivitet

børn vokser op med forældre der er afhængige af offentlig hjælp det belaster samfundets kasser

én ting pengene går til kontanthjælp i stedet for til sygehuse eller uddannelse eller forskning det er på alle måder en ond cirkel og spild af ressourcer

derfor vil regeringen fremlægge en jobreform

for de laveste arbejdsindkomster så gevinsten ved lavtlønnet arbejde bliver større en høj skat for mennesker med lave arbejdsindkomster i sig selv en barriere for selvforsørgelse og medvirker til at gøre mennesker afhængige af offentlig hjælp fordi en høj skat begrænser mulighederne på arbejdsmarkedet

vil også gerne sænke skatten på den sidst tjente krone topskatten skal spille en langt mindre rolle end i dag markant færre

en hjælpende hånd

til at rekruttere den dygtige specialiserede arbejdskraft som der er så hård international konkurrence om

vi vil give en jobpræmie til langtidsledige der kommer i arbejde det vil vi komme med et konkret forslag om inden jul for det er lige nu at tiderne er bedre at optimismen er til stede at virksomhederne åbner dørene for nye ansættelser og derfor er det lige nu vi skal sætte ind for at få alle med inden for døren ingen må stå udenfor

men selv i et rigt velfærdssamfund som det danske er der jo mennesker som som mister fodfæstet

det er på alle måder et hjerteskærende dilemma at vi i et land hvor vi har vævet sikkerhedsnettet tættere

tættere generation for generation for generation alligevel ser mennesker der falder igennem børn vokser op i familier hvor der ikke er overskud til at give den kærlighed børnene behøver mænd og kvinder får et personligt

arbejdsløshed sygdom misbrug det kan ske for alle

de ryger ud og de kan ikke finde hjem igen en dag sidste år hvor jeg kom forbi hovedbanegården i københavn blev jeg passet op af en mand med ordene jeg er tre og tres år er det meningen jeg skal bo på gaden er det meningen

nej det er ikke meningen for noget menneske i et velfærdssamfund det er ikke godt nok

sidste år blev indledningen på et bekendtskab mellem mellem jørgen og mig

vi har talt sammen en del gange siden og jeg har besøgt jørgen i den lejlighed han nu har fået i hvidovre kommune

set også lovet at når han en dag får holdt en rigtig house warming skal

forbi jeg har lovet at tage en halv pattegris med og man skal jo holde sine løfter men han har ikke sat dato på endnu men det er nu ikke det vigtige det vigtige er at det at få et hjem har givet jørgen

en chance for at få mere styr på sin dag få lidt mere ro lidt mere stabilitet i tilværelsen måske klare en arbejdsopgave sælge hus forbi eller hjælpe lidt til

det vil vi gerne understøtte det er derfor regeringen vil indføre et socialt frikort for hjemløse og andre udsatte rettet mod netop den slags småjobs som der ikke skal betales skat af og man skal trækkes i sin hjælp fra det offentlige så kommer der et perspektiv på ens tilværelse så kommer der et lysglimt så kommer

at gribe ud efter vi vil fremlægge en handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed

så flere ligesom jørgen kan få et hjem

men uanset hvilke ord vi bruger om alt det nye

vores arbejdsmarked der er nogle der er begejstrede der er rigtig mange der er begejstrede andre er bekymrede

vi skal jo have begge øjne åbne vi skal ikke bare se det i sort hvid vi skal se det i farver vi skal se det med nuancer vi skal tage både muligheder og risici alvorligt danske håndværkere får konkurrence fra udenlandske kolleger det er jo fair nok hvis det sker på fair vilkår nye virksomheder vokser frem af deleøkonomien til glæde for mange og det er godt

er andre der bliver presset på levebrødet robotter kan klare det nedslidende arbejde i industrien og i ældreplejen det er godt for arbejdsmiljøet

det bringer mig tilbage til der hvor jeg startede min tale i dag los konference i nyborg det er jo ikke den eneste konference jeg har været til i november måned har

til to store konferencer om fremtidens udfordringer begge arrangeret af fagbevægelsen den ene

positive og konstruktive indgang at den nye udvikling er noget vi skal klare noget vi

stærkere ud end vi gik ind

det er tilgangen i den danske fagbevægelse

jeg glad for for et år siden gik vi ind i trepartssamarbejdet fra det absolutte nulpunkt at det var dømt ude det var dømt dødt det var begravet af den forrige regering siden har vi lavet to gode aftaler en om bedre integration så udlændinge kommer ud på en arbejdsplads yder en indsats og tjener penge og en rigtig vigtig aftale hvor vi styrker erhvervsuddannelserne omskoler ufaglærte ledige og sikrer flere faglærte i fremtiden

at genoplive samarbejdet mellem arbejdsgivere lønmodtagere og regeringen takket være en konstruktiv fagbevægelse og fremsynede arbejdsgivere og det var ikke et sekund for tidligt et ansvarligt samarbejde om store samfundsudfordringer er nødvendigt nu som før nu som

en stærk vilje til at se ud over egne snævre interesser se ind i fremtiden og jeg håber også at møde den vilje her i folketinget også fra oppositionen jeg har selvfølgelig forståelse for at der i en periode var en

forventning om at der måske snart blev folketingsvalg og at der derfor også var

sige en vis træghed i drøftelserne og ikke mindst

det der ikke deler men binder os sammen

så jeg ser frem til et godt og tillidsfuldt samarbejde med folketingets politiske partier den nye regerings

grundlag er dansk folkeparti tak til herre kristian

dahl for opbakningen jeg glæder mig til

frugtbart samarbejde ligesom jeg ser frem til samarbejdet med alle partier i folketinget

mig til en god debat her i folketinget på på mandag en debat hvor udgangspunktet forhåbentlig kan være et fælles svar på tidens store spørgsmål hvordan vi kan ruste alle danskere til at blive vindere i globaliseringen vi kan ikke ligge i læ for forandringens vinde vi må lade den fylde vores sejl og vi har ikke mindst et ansvar for at sørge for at alle kommer om bord på turen trekløverregeringen er og ønsker

en regering for alle danskere kursen er sat mod et rigere et friere og et mere trygt danmark

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tretten af peter kofod poulsen trine bramsen jakob engel schmidt

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v

betragter jeg dette som vedtaget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

om ændringsforslag nummer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

og det har vi ingen grund til at så tvivl om for at få en parallelaftale om europol det har set ganske sort ud og trods forlydender om at der muligvis er noget på vej

er det en kendsgerning at det endnu ikke er lykkedes at opnå en aftale og at der i det tilfælde at det rent faktisk skulle lykkes at få en aftale sandsynligvis ikke bliver tale om en parallelaftale der giver fuld og hel adgang til europol men en særaftale af mere operativ karakter

det må man formode var baggrunden for at daværende justitsminister søren pind i oktober bad rigspolitichefen om at forberede en udtrædelse af europol det var en fornuftig og rettidig beslutning

for debatten om tilvalgsordningen op til folkeafstemningen handlede jo mest om tilvalgsordningens anatomi altså selve aftalens konstruktion debatten om selve europol fyldte til gengæld ikke så meget

garanterede at danmark kan fortsætte som fuldgyldigt medlem af europol også efter et nej til tilvalgsordningen

således blev anset for urealistisk var interessen for at diskutere konsekvenserne af et sådant scenarie stærkt begrænset

rigspolitiets arbejde med at forberede et muligt exit fra europol giver os endelig mulighed for at få et klart billede af hvordan en eventuel fremtid uden for europol vil se ud og hvilke politiske strategiske og operationelle konsekvenser det vil have jeg ved at der sikkert er nogle der vil indvende at en aftale er på trapperne men så vidt jeg har forstået

er det stadig helt uvist hvilken form en sådan aftale vil have derfor finder jeg det stadig relevant at diskutere et muligt exitscenarie og desuden vil ministerens redegørelse og oversigt over konsekvenserne kunne fungere som en mulig målestok for en eventuel operativ særaftale vi vil kunne bruge den til at vurdere i hvor høj grad en eventuel aftale afbøder konsekvenserne ved en fuld exit vi ser derfor frem til redegørelsen jeg skal på vegne af socialdemokratiet venstre

blevet bedt om at tage de nødvendige skridt så dansk politi så godt som muligt er forberedt på en eventuel udtræden af europol det er udtryk for rettidig omhu at dansk politi er begyndt at forberede sig på konsekvenserne ved en eventuel udtræden dagens forespørgselsdebat drejer sig netop om konsekvenserne af en dansk udtræden af europol europol er i dag et helt centralt internationalt omdrejningspunkt for bekæmpelse af grov og organiseret kriminalitet i europa og europol spiller en afgørende rolle i forhold til opklaring og bekæmpelse af kriminalitet

alvorlige konsekvenser for dansk politi hvis danmark må udtræde af europol en udtræden vil i betydelig grad kunne vanskeliggøre konkrete grænseoverskridende efterforskninger da dansk politi ikke længere

firehundrede og tooghalvfjerds søgninger i eis hvilket svarer til cirka to hundrede og halvtreds søgninger om dagen ved en udtræden af europol samarbejdet vil dansk politi ikke længere have adgang til at foretage direkte søgninger i de oplysninger som de øvrige medlemsstater har videregivet til europol og som er lagret i europols databaser det er helt

sig at dansk politi skulle kunne erstatte denne adgang med at rette over enoghalvfemstusind forespørgsler årligt til politimyndighederne i de enkelte medlemsstater den manglende adgang til oplysningerne i europols databaser vil skade politiets muligheder for at efterforske grænseoverskridende kriminalitet hvis danmark ikke længere er med i europol samarbejdet vil dansk politi miste afgørende viden både forhold til konkrete efterforskninger og i forhold til at kunne målrette konkrete indsatser inden for enkelte sagsområder for eksempel på rocker bande området en særdeles vigtig del af informationsudvekslingen mellem europæiske politimyndigheder sker i dag via de forbindelsesofficerer som er udstationeret ved europol i haag europol huser verdens største netværk af forbindelsesofficerer som repræsenterer

europols bistand til de franske og belgiske myndigheder efter

europol stiller til rådighed de af jer som i de seneste snart to år har deltaget i debatten om danmarks fremtidige tilknytning til europol vil kunne genkende min gennemgang af konsekvenserne

det er altså fortsat vurderingen at det vil have meget alvorlige konsekvenser for dansk politi hvis danmark må træde ud af europol

også gerne understrege at regeringen arbejder stenhårdt for at der indgås en aftale med eu som skal sikre danmark den tættest mulige tilknytning til europol efter den første maj to tusind og sytten jeg kan i den forbindelse nævne at statsministeren i går sendte et brev til partilederne brevet handler om en status for drøftelserne med kommissionen det fremgår af brevet at statsministeren den ottende december to tusind og seksten vil holde et orienteringsmøde umiddelbart derefter vil jeg holde et møde med partiernes ordførere hvor også rigspolitiet vil være til stede der vil her kunne stilles mere tekniske

at få en aftale og at den giver os så tæt en tilknytning som muligt jeg har fuld forståelse for det hvis vi ikke kan komme for tæt ind på den aftale i i debatten i dag fordi

det respekterer jeg

at ministeren kom meget godt ind på nogle af de konkrete

jeg har i hvert fald griflet og griflet løs noget af det som jeg selv er

er blandt andet grænsekontrollen det er nogen hemmelighed at vi ikke er store tilhængere af grænsekontrol nu har vi den dog og jeg havde fornøjelsen af at

ved at ministeren og regeringen er meget optaget af at vi fortsætter med at være en del af europol og også får fuld adgang til de her informationssystemer men jeg synes at det må være noget vi må grave lidt mere ned i også

som jo er en del af grunden til at vi står her i dag og ikke bliver fuldgyldige medlemmer af europol

at vi ikke får fuld adgang til europol måske en forsinket adgang til europol men det hjælper jo ikke noget at stoppe nogen ved grænsen

database hvis man først kan få svar efter en halv dag derfor synes jeg egentlig at det er lidt interessant at vi allerede på en meget kort bane vil kunne se nogle ganske alvorlige konsekvenser ved en en udtrædelse af europol også selv om

stadig væk vil have en tilknytning til europol måske i form af en operativ

jeg skal gentage at det sker på vegne af socialdemokratiet venstre liberal alliance alternativet radikale venstre socialistisk folkeparti og det konservative folkeparti og vedtagelsesteksten lyder sådan her

at det vil have alvorlige konsekvenser for dansk politi hvis danmark må udtræde af europol

at danmark ved en udtræden af europol vil miste adgang til oplysninger som i dag har stor betydning for politiets indsats mod grænseoverskridende kriminalitet danmark vil desuden miste muligheden for at deltage i et styrket samarbejde i europol om terrorbekæmpelse folketinget noterer sig samtidig at regeringen har anmodet rigspolitiet om at tage de nødvendige skridt så dansk politi så godt som muligt er forberedt på en eventuel udtræden af europol folketinget noterer sig desuden at regeringen vil fortsætte med at arbejde for at indgå en aftale med den europæiske union som skal sikre danmark den tættest mulige tilknytning til europol efter den første maj

alvorligt det

hvorfor vi har valgt at lægge snittet sådan det er fordi der efter vores opfattelse i

ikke var særlig meget fokus på netop det scenarie

kampagnen op til folkeafstemningen fordi debatten kom til at handle om aftalens konstruktion eller anatomi

flertal af danskerne stemte nej til og altså ikke om man ville være medlem af europol

til det spørgsmål viser jo at der er bred opbakning til europol og det er der så vidt jeg ved også her i folketinget så den her forespørgselsdebat handler om at få et realistisk billede af danmarks

stilling uden for europol

man har knoklet som bare pokker og så får man jo sandsynligvis en løsning nu har vi lige hørt statsministeren sige at han i næste uge vil invitere partilederne og det er sandsynligvis for at præsentere

også tegne mange mærkelige scenarier omkring

jeg tror bare at danskerne synes det er ret irriterende at det skal være

total katastrofe eller totalt supergodt at være i eu hvornår får vi muligheden for at diskutere lidt mere

at vi ryger ud af europol fordi vi ikke blev en del af tilvalgsordningen og vi kan håbe på at det ikke bliver tilfældet der er noget der tyder på at der er en aftale på vej den er dog formodentlig ikke lige så god som de garantier garantier vi hørte fra dansk

måske også enhedslisten for så vidt jeg kan høre

er der nogle begrænsninger i den aftale og det er jo ikke optimalt men det har vi bedre muligheder for at vurdere når vi kender de fulde konsekvenser af en total udtræden

eventuel parallelaftale med danmark kunne give andre gode ideer altså andre lande der

vælge og vrage imellem de forpligtelser der ligger i et fuldgyldigt eu samarbejde og at en sådan aftale på en

en række af medlemslandene der på den måde vil have sådan en slags

hvad kan man sige frit valg medlemskab jeg ved ikke om det er det der har været bevæggrunden for at nogle har udtrykt sig kritiskskeptisk over for

men ikke på en måde

vi forstyrrer den forhandling som er i gang

handle om et politisk spil men for mig er det her faktisk ikke et politisk spil for mig handler det

danmark får ud af at være med i europol og så må vi se hvor langt en særaftale bringer os i forhold til

høste de gevinster eller afbøde de negative

spørgsmål

fuldstændig

en aftale fru zenia stampes tidligere partiformand fru margrethe vestager var ude og sige at det bliver komplet umuligt og nu ser det efter alt at dømme ud til at en sådan aftale er på vej

tale om en parallelaftale selv om en parallelaftale sådan som jeg kunne

det også var noget forfærdeligt noget men nu har man jo sagt at en parallelaftale ikke kunne blive til noget så det man får nu er slet ikke en parallelaftale længere det er så en særaftale men måske kunne fru zenia stampe fortælle mig og offentligheden om forskellen på en parallelaftale og

andre til at forpligte sig på de områder som betyder meget for os så bliver vi også nødt til at forpligte os på de områder som måske ikke betyder helt så meget for os så det her handler jo om om vi skal have et forpligtende samarbejde eller ej og hvis vi skal have det

befolkningerne jeg tror bare man skal gøre sig klart

og resten af europa så indebærer en

og så kan vi ikke have en ordning hvor alle lande vælger en position som danmarks det er en luksusposition som vi er heldige at have men

det

det betyder særlig meget

den forespørgsel som jeg har rejst handler jo om konsekvenserne ved at stå udenfor og

de mener at det på en eller

er belejligt lige nu men det er jo ikke mig der bringer forhandlingerne ind i den her forespørgselsdebat og på den måde rører ved noget som kunne være en lillebitte smule betændt det

mig der hele tiden siger lad os lige holde den armslængde for ikke at forstyrre de forhandlinger som er i gang og som nu forhåbentlig også er i

europol selv om jeg egentlig tror at de fleste kan blive enige om at det ville

temmelig skræmmende scenarie men det er jo for at få en liste som vi så kan måle en eventuel aftale op imod

give os et indtryk af om den aftale

på de fleste punkter rent faktisk afbøder de negative konsekvenser som vi har hørt om i dag

er nogle modstandere af den her tilvalgsordning som tror at jeg har indkaldt til en polemisk debat det har jeg ikke jeg har indkaldt til en oplysende debat en forespørgselsdebat fordi der var en række spørgsmål

bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet

det kræver forpligtende aftaler om gensidig udveksling af efterretninger og data og det kræver et formaliseret samarbejde det samarbejde findes det hedder europol for socialdemokratiet at se er der ingen tvivl om at europol bliver stadig mere vigtigt en lang række af politiets redskaber herhjemme er afhængige af netop europol

nummerpladescannere kan opsnappe den rumænske tyvebande der kommer ind

eller den eftersøgte tyske bil der kører rundt i københavn i europols register kan der søges på

personer der kan søges på nummerplader og der kan søges på telefonnumre og det er selvsagt vigtige oplysninger når der skal opklares sager eller man skal få øje på kriminelle

anbefalede et ja da vi stemte om en ophævelse af

må jeg ikke tilføje til det at jeg deltog i adskillige adskillige debatter

i stort set samtlige debatter blev det påstået at det intet problem ville være at fortsætte i europol

et år efter

jeg håber egentlig at det giver stof til eftertanke hos de partier der anbefalede et nej var det virkelig det de partier ville var det det

der har lidt svært ved at se

mig meget til at få svar på ved denne forespørgselsdebat

aftale med europol som vi har haft hidtil men tilbage står også spørgsmålet om danmarks evne til kriminalitetsbekæmpelse i fremtiden

kriminelle i fremtiden og derfor vil

vi forbliver fuldgyldigt medlem af europol

ved valget for et år siden og det betyder også at vi ikke fortsat kan være med på samme vilkår som vi er i dag tryghed er en mærkesag for socialdemokratiet

samarbejdet i europol

bedste metoder

der får det lettere mens politiet får det sværere jeg synes det er bekymrende at der er partier i dette folketing der ignorerer advarsler fra vores rigspolitichef og tilmed beskylder højtstående embedsmænd for at agere

at agere politiske håndlangere lad mig

ansvar for trygheden i danmark fra socialdemokratiets side giver vi fuld opbakning til de forhandlinger som regeringen indgår i lige nu i eu men der er heller ingen tvivl om det er en dårligere løsning vi end hvis vi kunne fortsætte som fuldgyldigt medlem

et kendskab til den her aftale som justitsministeren og udenrigsministeren har forhandlet på plads

kendskab til noget andet end det jeg har kendskab til eftersom fru trine bramsen kan komme med så kategoriske konklusioner om hvordan danmark kommer til at stå

statsministeren vil snakke om i næste uge for det må hun jo vide siden

at rockere og bander får frit løb i danmark altså det ved vi jo ingenting om vi har jo ikke fået noget at vide ministeren har ingenting fortalt

blev fortalt i valgkampen ordføreren har intet absolut intet nyt sagt

det

det synes jeg er mere seriøst end at råbe og skrige at rockere får frit

ud

en discountudgave

slå op i registre lige så hurtigt som vi kan i danmark jeg har endda hørt norsk politi være ude og advare imod at vi i danmark kopierer den aftale de har dér fordi vores er bedre

anbefale at vi får en ny folkeafstemning

en

et bredt flertal i folketinget gav efterfølgende regeringen i opdrag at arbejde for at sikre danmark en aftale

at danmark fortsat kan deltage i europol

har jeg egentlig det indtryk at tingene gik i stå det virkede som om regeringen lænede sig tilbage og afventede at tiden skulle gå den selvdefinerede deadline den første januar kom nærmere hvorefter man så

kunne udskrive en ny folkeafstemning om afskaffelse af retsforbeholdet måske fordi regeringen havde fået den opfattelse at hvis man bare lod projektet om en operationel aftale kuldsejle

man altid falde tilbage på en ny afstemning hvor dansk folkeparti

ville anbefale et ja at forløbet tegner sig sådan mener jeg i øvrigt også bekræftes af de svar vi har fået fra justits og udenrigsministeriet på hvad

justitsminister herre søren pind og forhenværende udenrigsminister herre kristian jensen har foretaget sig i den her sag

på hvilke møder og i hvilke sammenhænge jorden var blevet gødet for ønsket om en dansk aftale

der gik tre måneder før vi fik svar

men som det altså tog tre måneder at tilvejebringe i det hele taget

har processen været omgivet af nogen mystik der har ikke været afholdt nogen møder med de partier som stod bag aftalen siden aftalens indgåelse jeg har personligt ikke hørt noget som helst fra herre kristian jensen men jeg har

normale måde man her på christiansborg ellers holder aftalepartnere orienteret på jeg ved ikke om det også var sådan det foregik i forbindelse med den afstemning vi havde i nitten to og halvfems hvor herre holger k nielsen sad i en central position

daværende regering om hvordan det videre forløb skulle være det kan være vi kan få svar på

vis lydhørhed over for det danske problem og den femtende november kunne

forstå på et indslag i tv to og efterfølgende pressedækning

kristian jensen mente at der nu vil komme en aftale i løbet af

jeg kan så nu forstå at partilederne er indkaldt til møde i statsministeriet næste torsdag til orientering om forløbet vedrørende europol

at vi nu ser ud til overhovedet at få sådan en aftale donald tusk beskrev det som bekendt som ikke let måske umuligt og frans timmermann sagde at man ikke

være halvt gravid nu ser det så ud til at vi får

være godt nok det er i øvrigt meget vanskeligt at skulle forholde sig til noget hvis indhold man ikke kender så det vil jeg afstå fra men blot konstatere at den fremgangsmåde som regeringen har i relation til disse forhandlinger med reelt at holde en aftalepartner som dansk folkeparti hen i total uvidenhed om forløbet efter min bedste overbevisning ikke har været synderlig smart

tilliden mellem aftalepartnere at man ikke orienterer de partier man har aftaler med løbende om status men at aftalepartierne

i pressen skal konfronteres med nye rygter og fragmenter af mulige aftaler brudstykker af regeringens overvejelser og så videre nu er der så kommet en ny regering og den nye justitsminister og den nye udenrigsminister skal naturligvis have mulighed for at råde bod på fortidens synder jeg har tillid til at der opnås en aftale mellem eu og danmark om europol vi har jo sådan set fået at vide af den forhenværende udenrigsminister at en sådan aftale er lige på trapperne og det må vi

når den aftale er i hus vil vi selvfølgelig fra dansk folkepartis side nøje studere aftalen forholde os til den men indtil da

dybest set ikke særlig interessant at diskutere med udgangspunkt i antagelser

jeg skal dermed fremsætte følgende forslag til vedtagelse på dansk

folketinget konstaterer at regeringen ved den daværende udenrigsminister den femtende november to tusind og seksten i pressen meddelte at der formentlig ville blive indgået en aftale om fortsat dansk deltagelse i europol i løbet af nogle uger folketinget ser frem til at blive gjort bekendt med indholdet af den indgåede aftale i nærmeste fremtid

man gik oven i købet så langt at man sagde jamen hvis ikke det meget mod forventning og logik skulle kunne lade sig gøre må vi tage en ny afstemning hvor vi er villige til også at tage den del vi ellers har

jeg har hørt ordføreren sige at det var en fortalelse den foregik så

men hvad nu hvis vi ikke kan få

i har selv valgt at stå uden for det i kan få bliver i sagens natur ikke lige så godt

skal der så til hvor meget skal der til før dansk folkeparti er tilfreds

noget

i

som muligt vi har bare fuld tiltro til at når den forhenværende udenrigsminister når den forhenværende justitsminister tilkendegiver at der er en aftale på vej jamen så er der en aftale på vej jeg har ikke fantasi til at forestille mig at den nye udenrigsminister som fru christina egelund jo kender ganske udmærket skulle være i stand til at forplumre de samtaler der er foregået indtil nu med eu i så høj grad at der ikke kommer en aftale

lidt længere og det har justitsministeren gjort tidligere europol spiller en helt afgørende rolle for bekæmpelsen af kriminalitet i europa samarbejdet i europol har også stor betydning for kriminalitet som er begået i

man sige at de her flere end enoghalvfemstusind søgninger i europols register foretaget fra fra dansk side

sådan set med al tydelighed illustrerer at vi i danmark er ganske afhængige af europol samarbejdet

også den melding der er kommet fra rigspolitiet som siger at det internationale samarbejde

er vigtigere end nogen sinde før fordi man ser en stigning i den grænseoverskridende kriminalitet

bør det også være klart for enhver at en eventuel dansk udtræden af europol vil have konsekvenser

kriminelle er ligeglade tindrende ligeglade med landegrænser de udnytter moderne teknologi de bruger lyssky metoder og de skal nok få plads til deres ulovligheder det vil betyde at det bliver sværere for dansk politi at efterforske og bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet mere specifikt vil det betyde at dansk politi ikke længere kan benytte den her hurtige informationsudveksling vi også har talt en del om i dag

efterretningsanalyse som i dag fungerer som en stor støtte for den danske efterforskning justitsministeren har redegjort ganske fyldestgørende

for de sådan mere operative konsekvenser

folkeafstemningen sidste år faldt ud som den gjorde

det danskerne ønskede ikke at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning og det respekterer vi naturligvis i venstre gjorde vi det meget klart at et nej kunne risikere at få den konsekvens at danmark

europol vi gik ud og sagde at en parallelaftale absolut ikke var givet på

at få en på plads især at få en aftale på plads som fuldstændig og uden forbehold ville give os de muligheder vi har

dansk folkeparti var udlægningen mildest talt en anden her garanterede man simpelt hen en parallelaftale herre morten messerschmidt udtalte til berlingske i november sidste år

og her taler jeg ikke om en norsk aftale eller en schweizisk aftale nej en dansk aftale hvor man laver en

jo så allerede dengang at sådan nogle garantier

fuldstændig urealistiske og at vi med et nej ved en folkeafstemning

forvente et b medlemsskab af

nejsiden gav vælgerne en fortælling som man siden ikke har kunnet leve op til uden efterfølgende øvrigt på nogen måde at tage ansvar for de her konsekvenser for realiteten blev som bekendt at vi ikke bare kunne få en parallelaftale og det lader til at have overrasket en ganske stor del af de vælgere som

årsag havde tillid til nejpartiernes løfter nu forhandles der så om muligheden for en form for særaftale

i danmark kan være fuldgyldigt medlem af europol men hvor regeringen i forhandlingerne gør alt for at få den tættest mulige tilknytning til

også vist sig at være vanskelige og det er der heller ikke lagt skjul på fra regeringens side vi kommer formentlig ikke til at få en aftale der giver os de muligheder vi har i dag for det var det vi takkede nej til

vigtigt at understrege at vi fortsat tror på at en mindre løsning er mulig så må vi se hvordan den kommer til at se ud vi tror på at det er muligt at få en eller anden form for aftale på plads og vi ved at regeringen

der står i regeringens magt for at få sådan en

alt muligt held med de her svære forhandlinger men vi ved godt at de fulde fordele af europol

og det kommer til at gøre ondt

det er frygteligt at der sker lækager hvad enten det er fra europol fra nets fra alle mulige andre steder men det får mig ikke til at at

at nets har haft problemer det får mig heller ikke til at ønske at vi ikke deltager i europol at der har været lækager

er noget jeg stoler på at man har den fornødne efterforskningskapacitet til at finde ud af

forsvinder efter næste folketingsvalg og det var nært forestående det er det jo ikke men hvis det nu var nært forestående

ikke var den stemme man lyttede allermest til

det troede jeg da egentlig at man selv i dansk folkeparti var klar over

så handlede den så også om nogle andre ting men det var det der udløste det og det er da egentlig overraskende at en ordfører for dansk folkeparti slet ikke forstod hvad den

ikke

inden for

har sagt at

på som overhovedet muligt gerne bedre end det norge

det har norge advaret os imod om vi kan få det ved jeg ikke nu har der været nogle der har sagt meget om hvad sådan en aftale kommer til at indeholde

jeg håber den indeholder så meget som overhovedet muligt og at vi kommer så tæt på som overhovedet muligt men jeg kan ikke rigtig se nogen garanti for det sådan som herre kenneth kristensen berths parti kunne

folkeafstemning jeg tror at hvis i havde foreslået at vi skulle have en mellemstatslig aftale om europol

danskerne sagt ja det er det flertallet af danskerne

hvis vi skal være medlem af europol må det gerne være via en mellemstatslig aftale som vi også kan fortryde hvis det lige pludselig

til at handle om europol meget af det vi står med her

i dag handler også om europol men der var rigtig mange andre ting som et flertal af folketingets partier syntes

gjorde et ganske stort arbejde ved at inddrage de her partier

gennemgå hvert enkelt område og sige hvad er det vi gerne vil være med i og hvad er det vi gerne vil stå uden for

til at starte med og så

andre ting det er da muligt at man havde fået et andet resultat men det vi håbede på

sandelig heller ikke vi skal da ikke være børnepornoens cayman

skal vi da ikke vi skal da være et ordentligt og retskaffent land som man kan regne med

vi jo så sagt nej til at være med i alle de her dele og det tror jeg egentlig de andre er kede af jeg tror også de har et ønske om at have os med i så meget som overhovedet muligt men vi må også respektere at vi har valgt ikke

lægge pres på men det er det som jeg synes alle skal

i den nuværende situation

været tilfredse med regeringen i det her forløb vi synes regeringen har spillet alt for defensivt ud vi kunne nævne mange både regeringer i andre lande justitsministre i andre lande partier og

som man kunne have kontaktet og aktiveret for at få dem til at gå ind og lægge pres på der hvor de nu kan lægge pres på vi synes det er kommet alt

at bringe det her spørgsmål op i debatten for eksempel da man diskuterede aftalen

imponerede over regeringen men jeg vil sige at

på alle de lange stræk lever op til

at placere os i en situation hvor man kan have et fornuftigt politisamarbejde

må vi jo bare sige at så så har regeringen måske ikke været

og gjort det de skulle og så må vi jo trække vores kritik tilbage men det er jo

en meget underlig diskussion

af argumenterne er de samme de er så bare underlagt hvad skal vi sige

nødt til at fastholde fra den her talerstol at den tredje december to tusind og femten stemte vi ikke om europol det var ikke en folkeafstemning om ja eller nej til europol det var en folkeafstemning om et ja eller

til to og tyve retsakter som der skulle siges ja til otte

skulle siges nej til plus

hvor kompetencen til at sige ja skulle overføres fra befolkningen gennem folkeafstemninger til politikerne med en stemmes flertal

afstemning som den danske befolkning utrolig klogt sagde nej til

evighed ville miste hånd og hanke

vi gik ud og sagde to ting for det første sagde vi lad os prøve at få en mellemstatslig aftale og

kan man jo altid give befolkningen det sidste ord og vi sagde ikke om vi

ved at lave en folkeafstemning alene om europol og afholdelsen af den folkeafstemning vil vi stemme for

vi synes faktisk at befolkningen skal have det sidste ord

stilling til det og så vil vi gå ud og meddele det ganske få dage efter

der skal stemmes om og sådan er det hvorfor er det så vigtigt for os

det er jo jo forkert som for eksempel herre jakob ellemann jensen ligesom antydede at der var dele vi

der har været har danmark jo ikke på noget tidspunkt stillet krav om noget

tværtimod danmark og det har regeringen jo også går jeg bestemt ud fra har stillet krav om at måtte være med i det hele hvad

den eneste forskel på det som man ønsker i forhold til at være med i det hele og det som vi klart siger

mulighed for på et givent tidspunkt

og hvorfor mener vi det er vigtigt at kunne melde sig ud

at vi potentielt står over for det scenarie

er vi helt inde ved essensen af hvorfor vi overhovedet skal have et europæisk samarbejde det handler om at løse problemer

natur er grænseoverskridende og det må man sige at kriminelle der opererer på tværs af landegrænserne om noget er justitsministeren redegjorde godt for de meget konkrete konsekvenser der indtræffer hvis danmark må udtræde af europol manglende adgang til informationsudveksling ingen forbindelsesofficer i haag der sikrer

dialog mellem landenes politimyndigheder manglende adgang til den analysekapacitet der ligger i europol og som især er vigtig i forbindelse med at bekæmpe it kriminalitet og så selvfølgelig udelukkelse fra at være dækket af arbejdet med at bekæmpe terror som europol også udfører

konsekvenser for danmark og for dansk politi hvis vi må forlade europol og derfor skal vi selvfølgelig heller ikke sidde på hænderne både den forhenværende og den nuværende regering arbejder på at få en aftale om fortsat dansk deltagelse hjem

forhandlinger må vi nøje vurdere resultatet af dem og på den baggrund beslutte om vi stiller os tilfreds med resultatet eller om vi skal ud i en ny folkeafstemning som sikrer danmark fuld og hel deltagelse i europol det er min opfattelse det er liberal alliances opfattelse

ansvar for at sikre dansk politi så gode værktøjer som muligt for at bekæmpe international kriminalitet og det er vel ingen uenige i at vi skal

tænker hvordan hænger det her egentlig sammen med at liberal alliance sidste år anbefalede et nej ved den afstemning vi havde

sidste år ikke stemte om europol alene hvis det alene havde været en afstemning om europol

og det har vi også sagt hele tiden men vi tog jo stilling til en samlet pakke som indeholdt en og tyve andre retsakter

demokratiske procedure som ligger i at man selvfølgelig enten skal have et bredt flertal i folketinget eller spørge befolkningen hver gang man afgiver suverænitet

så vores stillingtagen er klar vi har hele tiden ment at det er vigtigt at danmark fortsætter i europol vi har også hele tiden italesat at der kunne være to spor til at sikre en fortsat deltagelse ét spor er

operationel aftale med eu om det

ene spor hvis det ikke lykkedes har vi også hele tiden været meget meget klare i mælet om at så var vi klar på at tage en ny folkeafstemning om europol spørgsmålet alene og der ville vi anbefale et ja

en solid bevogtning af europas ydre grænser

marts

er allerede talt meget om politiets forhold

til søgning af det ene eller det andet og jeg skal med det samme sige at jeg ikke er en

til næste år og når man

er en modpol noget som

der handler om den parlamentariske kontrol med europol det var jeg til møde om

udover de sædvanlige snakke der jo altid er om hvor

vi skal bruge den her parlamentariske kontrol

giver magt til en instans som europol der sidder med en masse vigtig data så

kan være bekymret for når jeg sidder og læser

hvordan en aftale kunne komme til at se ud er faktisk at vi ikke er en del af det

synes var rigtig ærgerligt så jeg

til at se hvordan de her forhandlinger skrider frem

aftale der kommer og noget af det som jeg

med den her nye store magtfaktor som europol

at dansk folkeparti i længere tid har været på vild flugt fra det som man sagde ved folkeafstemningen sidste år

og har stået fadder til noget af den værste politiske svindel der er set her i folketinget de seneste år

og det synes jeg er rimelig pinligt for dansk folkeparti men det

en konsekvens for

da klart at det får nogle konsekvenser det svindelagtige var jo at man påstod at et nej

også det folk stemte stemte for i en vis forstand

hvordan vi kommer videre derfra det må vi jo se når

om nejsiden vil tage ansvar for måske at få en bedre aftale på en eller anden måde

man derved skal have en ny folkeafstemning efterfølgende det ved vi jo heller ikke

så mange ubekendte faktorer at

ikke er meget andet at sige end at vi er nødt til at fortsætte

set ind for men på den anden side er jeg fuldstændig imod at overlade beslutning om fremtidig suverænitetsafgivelse til politikerne det synes jeg stadig væk vi som befolkning skal

er stadig væk uenige om den del af folkeafstemningstemaet sidste gang men det er da noget helt andet end den her notoriske løben væk fra hvad man konkret sagde som herre thulesen dahl er ude

jeg efter bedste evne har redegjort for under mit svar i de ti minutter

sådan en diskussion vi

noget der måske breder sig lidt ud over selve spørgsmålet

men jeg håber jo ikke at den tale jeg holdt og de svar jeg efter de ti minutter nogensinde bliver aktuelle altså det er ikke det der er ideen ideen er jo ikke at det skal gå i opfyldelse for de konsekvenser der er listet op

håber på

og det er det regeringen arbejder for at vi får den bedst mulige aftale så vi

første maj to tusind og sytten har fået en aftale der kan bruges til noget og

giver mening for dansk politi om vi får det er jo ikke afklaret endnu der bliver arbejdet hårdt på at få en aftale og det er også derfor at statsministeren jo har sendt et brev

at statsministeren vil orientere

om hvor vi er henne i processen og det må så være udgangspunktet for for

det der skal ske videre

derfor finder jeg det altså rigtigst at regeringen jo så vidt som muligt forsøger

hvad der er på vej

på baggrund af det orienterer partierne det er meget svært

en aftale kan komme til at se ud hvis vi får en aftale det håber jeg

og det har jeg redegjort for

har nogle ret tydelige konsekvenser vi kæmper så for at de konsekvenser aldrig vil træde i kraft

gerne på nogle nogle spørgsmål men

politis muligheder for

været debat om forskellige

blandt andet i forhold til kønsopdelt svømning i foråret udtalte jeg at det godt kan være at vi på et tidspunkt bliver nødt til at tage mere håndfaste midler i brug og simpelt hen stille krav til kommunerne om at man sætter en stopper for

ved samme lejlighed og det fremgår så ikke af bemærkningerne til beslutningsforslaget udtalte jeg i øvrigt også at jeg sådan set helst ser at det forbliver som det er altså at man lokalt tager et ansvar og at det er kommunalbestyrelserne

nu er der så gået et halvt års tid siden debatten om særhensyn tog fart og jeg synes

om der er behov for nye tiltag multikulturalismens fortalere vil nok mene at integration handler om en tilpasning fra begge sider og at vi alle skal gå på kompromis og mødes på halvvejen det er jeg lodret imod det er en forkert vej som har præget

ørkenvandring på integrationsområdet en syrlig cocktail af misforstået tolerance blandet med berøringsangst

der skal samles op og det bliver ikke let

et problem når piger

i idrætslivet fordi de er pålagt begrænsninger alene fordi de er piger det er bestemt en god ting at lære at svømme

er nu altså meget vigtigere og man kan altså ikke blive integreret ved at vi i danmark viderefører forældede kønstraditioner og opfattelser af at aktiviteter for kvinder skal holdes adskilt

fuldstændig enige om

at ny lovgivning er den rette vej frem det mener vi

lægger afgørende vægt på hensynet til det kommunale selvstyre og her er det jo allerede sådan at kommunerne har mulighed for

afskaffe for eksempel kønsopdelt svømning hvis tilbuddet er religiøst betinget aarhus kommune har

og jeg har ladet mig fortælle at lignende overvejelser pågår i kolding kommune sådanne tiltag

spørgsmål i forhold til religionsfriheden som nogle ellers ville

den beskyttelse der ligger i

og heller ikke den europæiske menneskerettighedskonventions artikel niende så det kan man altså godt og jeg synes det er en væsentlig debat

at tage rundtomkring i kommunerne men målet er vi fuldstændig enige om og

hvordan kommunalbestyrelserne håndterer

kunne svømme

et af de steder hvor vi rent faktisk har nogle midler at kunne gøre noget for

også tage med hinanden indimellem og derfor synes

set at mange af os deler synspunktet om at man godt kan leve og bo i danmark uden at kunne svømme for en stor fordel men man kan bare ikke være en del af den helt almindelige danske hverdag hvis ikke man accepterer

piger og drenge lige meget værd og her

men også på det enkelte menneske at blive udsat

som jeg har har oplevet debatten og hvad forskellige politikere og partier har sagt sagt er det mit indtryk at vi

ikke noget der fremmer friheden for børn og unge

sikkert velment men det er et misforstået hensyn som gør mere skade

tiltag er der også derude

selvfølgelig problematisere hver eneste gang

vi ser dem dukke op forslaget her er dog ikke den rette vej at gå

offentlige institutioner i kongeriget muligheden for

kunne lære at svømme og at det kræver en særlig indsats

man vil hen med forslaget er bare for at sige at når man rammer så bredt som

også alt det som man ikke ønsker at ramme så lad os

i panik og skyde gråspurve med med kanoner jeg tror også

fratages muligheden for at kunne lave nogle særlige tiltag så det her konkrete

intentionerne i forslaget og de ting der blev hevet

jo meget meget relevante og det er problemer vi skal tage

det gør så stor skade ikke bare på integrationen men på alle de børn og unge som altså skal have en fair chance

i livet og ikke skal udsættes for negativ social kontrol så lad os sammen se

er enig med sin formand som netop

jeg citerer som mor og politiker er jeg så meget imod kønsopdelt svømning

alle andre uden misforståede særhensyn og hvad vil ordføreren gøre for at begrænse dette når ordføreren ikke vil lovgive herindefra

i salen jeg har ikke hørt nogen andre sige noget andet det kan være det

knytnæve og en fremstrakt hånd og det jeg giver her i dag er en fremstrakt hånd i forhold til at vi gerne vil være med til at løse noget af det som er problemet

indføre et forbud mod minoritetshensyn i

jeg

tilfældet med kønsopdelt svømmeundervisning med nedrullede gardiner og hvad der ellers hører

er jeg sikker på at min kollega ikke har taget skade af det er det ikke lidt underligt

lave den sammenligning jeg jeg synes

det udviser en forståelse af hvor

farlig den her problemstilling er for integrationen for ligestillingen og for de mennesker

gå påklædt ældre piger der kommer til at se danske mænd lidt

at få tæsk af deres brødre

der eksisterer parallelle opfattelser af hvordan det at færdes og leve i danmark foregår

der nævnte jeg at de mennesker vi taler om

resten af verden at de her mennesker ikke mener

samme problematik vi har når der findes mennesker herhjemme der mener at de gængse normer der gælder for et demokrati

eksisterer i den familie de har der er familiehierarkiet traditionerne og æresbegreberne vigtigere derfor synes jeg det er vigtigt at

som både ministeren og de ordførere der har været på før mig har redegjort for

handler det her forslag om at forbyde minoritetshensyn i offentlige institutioner

i folketinget i forskellige afskygninger for nogle år siden drejede det sig om frikadeller og

den holdning vi har i partiet venstre er såmænd den samme der er masser af gode intentioner i det her beslutningsforslag og jeg mener også at man bør tage et opgør

en form for misforstået venlighed og godhed

projekt kønsopdelt svømmetræning opfatter venstre som et klokkeklart eksempel på den her misforståede hensyntagen

initiativtagerne til projektet mener at det er en sund form for motion jeg mener det er en god måde at sørge for at det lidt formørkede samfundssyn som nogle af de her unge piger bliver opdraget med fortsætter i en offentlig kontekst

burkinier og andet særmateriale for at sikre at en

svømmehal lever op til religiøse særhensyn

islam eller for den sags skyld i andre religioner

det har ikke noget med integration at gøre det har ikke noget vores åbne og frie samfund at gøre tværtimod

fastholde de her piger i en konservativ og

det ønsker jeg ikke at vi som samfund er med til at institutionalisere

jeg mener sådan set at en accept på det her område kan være den værste form for hensyn hvis i kan følge min argumentation når det er sagt så mener jeg og mit parti ikke at løsningen er at vi fra christiansborgs side institutionaliserer en lovgivning

et land der har et lokalt demokrati og jeg mener det er op til de lokalt valgte politikere at bestemme hvordan man indretter idrætsfaciliteter og hvordan man håndterer forskellige foreninger og personers adgang til de her faciliteter

bestyrelsen i folkeskolen børnehaven og andre institutioners ansvar at bestemme hvordan man ordner frokost laver legetidsregler ansætter ledere og så videre

vi er nødt til at stole på at det civilsamfund og det lokaldemokrati som vi har givet ansvaret for at drive de her samfundsinstitutioner også er i stand til at leve op til det ansvar og tage beslutningerne ønsker vi at bestemme det herindefra fratager vi de mennesker det mandat de er blevet valgt på

sympatiske hensigter og mange gode argumenter kan venstre ikke støtte

nu

af religiøs karakter fra en undskyld jeg siger det tidsalder der indeholder værdier som ikke er forenelige med vores samfund man er velkommen til som voksent og moderne menneske og i øvrigt også umoderne menneske så længe man er myndig at bestemme

vil leve men når man som forælder har ansvaret

har man også et ansvar for at sikre at de ikke bliver ekskluderet fra samfundet i en grad der

del af fællesskabet af sure skældsord politikeres fordømmelse forargelse eller mytiske definitioner af danske værdier og ligestilling

der er piger og drenge i vores samfund hvis frihed er overdrevet indskrænket

for integrationen og sundheden og deres deltagelse i fællesskabet hvordan løser vi så det det er en utrolig vigtig social opgave at sikre at børn kommer ud af hjemmet dyrker fritidsaktiviteter får motion og kommer i berøring med andre mennesker i samfundet social isolation er et så stort problem for børn i fattigdom og for børn af forældre

her kommer pigesvømning ind i billedet og bliver en løsning for nogle håbet er selvfølgelig at

med tiden kan deltage i endnu flere og andre aktiviteter kan vi så dermed konkludere at alt er godt at der også er

der ellers ville være gået til blandet svømning nej

netop derfor er det bedst at sådan nogle beslutninger tages lokalt og ikke med et nationalt forbud fra

kald det gerne integration handler ikke kun om at stå fast eller sende signaler det handler om at nå mennesker der ikke er en del af fællesskabet eller har problemer

man skal det skal man møde dem hvor de er det gælder uanset om vi taler om hjemløse udsatte familier eller andre som ikke lige passer ind i de gængse kasser

i enhedslisten har vi den holdning at det først og fremmest er en lokal beslutning i kommunen i lokalrådet i svømmeklubben eller fodboldklubben hvordan man gerne vil indrette sig

det er mest gavnligt for integrationen og så man får flest mulige børn og unge ud i i deltagelse i foreningslivet et forbud

vi mener faktisk også at der i nogle tilfælde skal tages særhensyn ikke fordi det danske samfund vores fællesskab og frihedsværdier skal kastes på møddingen men fordi de friheder skal gælde alle i danmark uanset farve religion eller overbevisning og vi har brug for at alle bliver en del af fællesskabet og at ingen isoleres derhjemme væk fra andre gennemføres det her forslag vil det for eksempel også være forbudt at tage et særhensyn der sikrer etnisk ung en hotline til unge der er udsat for negativ social kontrol tvangsægteskaber vold og så videre det skal vi

nogle gange brug for særhensyn

eller krav om kollektive rettigheder

er rettigheder som er reserveret til den ene eller den anden gruppe man kender kollektive rettigheder fra den politiske historie hvor stænderne under den sene enevælde havde et bestemt antal pladser reserveret i de rådgivende stænderforsamlinger

i princippet holdt kollektive rettigheder op med at eksistere da man indførte demokrati i atten ni og fyrre i praksis forsvandt de gradvis mens kollektiv ret til at fylde alle pladserne i folketinget og landstinget forsvandt i nitten femten og adelens privilegier blev afskaffet i nitten nitten da man nedlagde landstinget i nitten tre og halvtreds kan man sige at den sidste rest af det officielle privilegiesamfund forsvandt for det er en grundpille i det borgerlige eller liberale demokrati at rettigheder

noget staten giver til individer og mest grundlæggende er det jo selvfølgelig i form af borgerrettigheder

når kollektive rettigheder var en uskik og er en uskik er det fordi kollektive rettigheder

opnås ved at man fratager individer deres rettigheder kollektive rettigheder til adelen opnås på borgerstandens bekostning

opnås på mænds bekostning og sådan er grundprincippet i kollektive rettigheder altid nogle skal betale for at andre kan tildeles privilegier som jo er et andet navn for kollektive rettigheder

kvinder har den kollektive ret i danmark at de kan klæde om til svømmehallen uden at blive set på af mænd og det diskriminerer jo i princippet

mænd nyder omvendt en reciprok ret og det finder de fleste heriblandt mig selv fuldstændig uproblematisk

det der har sat kollektive rettigheder på dagsordenen igen og som gør at vi som parlament burde interessere os mere for det er jo ikke at adelen er vendt tilbage som en politisk faktor selv om jeg har noteret at det gamle bondeparti har sluttet fred med godsejerstanden og optaget den

og det er ikke kun islamisk identitetspolitik der udløser krav om kollektive rettigheder det er også kvinders identitetspolitik og det er en lang række minoriteters identitetspolitik i usa har det ført til at man på universiteter mange steder har oprettet sikre zoner hvor

identitetspolitiske kæpheste

identitetspolitiske krav opløser hvis de får lov til

udvikle sig det liberale demokratis grundprincip om individuelle rettigheder hvis man giver kvinder en kollektiv rettighed til halvdelen af alle professorater så er det diskrimination mod den bedre kvalificerede mand som må vige pladsen for en dårligere kvalificeret kvinde beslutningsforslaget er derfor et hjørne af en utrolig væsentlig debat hvordan skal vi som lovgivere i det hele taget forholde os til identitetspolitiske krav om privilegier derfor håber jeg at dansk folkeparti og det mener jeg virkelig alvorligt er indstillet på at drøfte spørgsmålet om kollektive rettigheder ved en anden lejlighed det er nemlig et spørgsmål som i højeste grad er værdigt til at blive diskuteret af folketinget men i den foreliggende form kan liberal alliance

er

beslutningsforslag fordi jeg synes det er symbolpolitik jeg synes netop at hvis vi virkelig vil tale social kontrol så lad os social kontrol der hvor det

mændene netop er voldelige over for deres koner derhjemme eller ikke tillader dem at gå ud af døren eller ikke tillader at deres døtre

diskriminerende at man i det her forslag i bemærkningerne nævner

særhensyn til minoriteter så må man holde sig til det og ikke i bemærkningerne begynde at nævne en vis religiøs gruppe som

slå op i et aftenskolekatalog og finde masser af eksempler på kurser som kun henvender sig til mænd eller kvinder

af særhensyn så synes jeg

mails fra kvinder som går

det er altså også kvinder der er lyse i huden og kvinder der er kristne og kvinder der ikke tror på noget men det er blandt andet kvinder som måske har mistet et bryst til kræft som har oplevet overfald og derfor har fået skamferet dele af deres krop det er kvinder som

så medicinerede at deres krop måske er svulmet op til firdobbelt størrelse der er også en kvinde der skrev til mig at hun

i gellerupbadet fordi hun bor lige rundt om hjørnet og tidspunktet hvor der var svømning passede lige med at det var der lørdag fra femten til atten

der var kønsopdelt svømning så hun var rigtig glad for det hold

det rammer fuldstændig forbi skiven

det anføres jo som en forklaring på fremsættelsen af det her beslutningsforslag

et opgør med social kontrol men det er da netop et eksempel på kontrol når vi fra lovgivningens øverste myndigheds side vil gå ud og kontrollere vores foreningsliv og sige til dem i må ikke oprette hold som i finder bedst i forhold til hvad

for bemærk at foreningslivet

op om muligheden for kønsopdelte

hvis det er pigehold eller kvindehold kommer ud og kommer til sport og som enhedslistens

sit hjems fire vægge og har en mulighed for at drøfte sin egen situation sine forældres perspektiv på opdragelse på religion på tro på opførsel

at vi kan få de her piger ud

hjemmene så jeg opfordrer så meget til at vi gør meget mere

fordi vores samfund altid har været båret

af frihedsrettigheder af mangfoldighed og lige præcis af særhensyn

det debatniveau vi havde under den forrige ordfører lige præcis er det jeg synes vi skal have når vi diskuterer de her ting men

knivskarpt fokus på og

underliggende ønske om at ramme lige præcis muslimske piger og kvinder der går til svømning for nedrullede gardiner

et ligestillingsproblem her

halvfjerdserne som virkelig satte en anden dagsorden og som bidrog til at vi fik nogle andre vilkår men

jeg nævner her ude i vandrehallen ved de montrer vi har grundlovene

stor betydning for vores historie står der fire begreber på væggen som jeg har gjort til mine yndlingsbegreber der står retsind lovsind frisind storsind det er efter min bedste overbevisning udtryk for en særlig dansk historisk kultur hvor vi har det jeg kalder mindretalsretten hvor man har mulighed for at et mindretal kan lave en folkeoplysningskreds som bygger på nogle værdier som flertallet ikke deler man kan lave sin egen frie skole ud fra en pædagogik som flertallet i folketinget eller i samfundet ikke deler man kan danne en frikirke man kan lave en kvindeforening der dyrker fitness og går i sauna sammen og helst vil have det for sig selv og ikke have mænd med

ideen er at mindretallet kan have andre værdier end flertallet og det respekterer vi og accepterer

den lokale kultur og de lokale aktive borgere i civilsamfundet og foreningslivet og deres håndtering af de udfordringer man har rundtomkring i de forskellige dele af danmark og

være forskellige fra hinanden men man har en grundlæggende fælles holdning og forståelse for den frihed vi har i det danske samfund til at være forskellige og indrette os forskelligt det er en grundværdi som jeg synes vi skal passe rigtig rigtig godt på derfor har det radikale venstre stor tillid til det der foregår i det lokale samfund til foreningerne

der tager hånd om at hjælpe de piger som nu er i færd med at slå sig fri

der synes jeg at vi skal have så meget tillid til at man lokalt kan klare de udfordringer på den måde som bedst egner sig til det enkelte lokale sted og hvor man får bedst mulighed for at give også piger chancen for at få så meget selvtillid

i stand til at slå sig fri på samme måde som jeg var på et tidspunkt i min ungdom derfor kan vi ikke støtte forslaget der konkret nævner kønsopdelt svømmetræning og tildækkede vinduer

jeg har tillid til at dem der vælger at gøre

er fuldstændig på det rene med hvad det er for en kultur og tradition

bygger vores mindretalsret på så de er parate til at give en hånd til dem der har brug for den hånd det synes jeg vi skal være glade for så vi støtter ikke

det skal

og borgere synes at blive større og større bør gøre alt for at håndhæve på bedste vis det beslutningsforslag som vi behandler i dag

har til formål at gøre det stik modsatte med beslutningsforslaget ønsker man at tage noget af den lokale handlekraft væk fra kommunerne for i stedet at lade det være op til folketinget at regulere

skal være muligt at lave kønsopdelt svømning i kommunerne det mener jeg bare ikke er statens opgave lokale byråd har i flere omgange behandlet lige netop kønsopdelt svømning

i specifikke svømmehaller og i københavns kommune hvor man ikke har ønsket at forhindre det og det er fornuftigt at det er op til de enkelte kommunale bystyrer at bestemme i sager som disse vi kan alle sammen

især have alle mulige meninger om kønsopdelt svømning mit eget partis linje er at man ikke skal tage særhensyn for enhver pris

samtidig den holdning at man bør have tillid tillid til at kommunerne sammen med civilsamfundet de faglige organisationer og de lokale foreninger er i stand til at løfte deres opgaver og vurdere hvilke hensyn

vil virke for lige præcis de borgere de omgiver sig med

tillid til at de altid gør hvad de mener er bedst i den givne situation den tillid ønsker jeg og sf stadig at vise lokalområderne derudover bekymrer det mig også at beslutningsforslaget i

meget meget bredt formuleret

et forbud mod minoritetssærhensyn i offentlige institutioner et så uklart og potentielt omfangsrigt forbud

mod hensyn til minoriteter i offentlige institutioner mener jeg simpelt hen

ikke demokratisk set er forsvarligt at bakke op om uanset om intentionen bag beslutningsforslaget kun er rettet imod lige netop kønsopdelt svømning eller om det er meningen at forbyde minoritetssærhensyn over en bredere kam vi skal fortsætte med at have respekt for den lokale dømmekraft de lokale foreninger og det kommunale selvstyre tilliden er for mig og for sf den vigtigste årsag til

ønsker et opgør med social kontrol fordi virkeligheden bag de kønsopdelte svømmehold er at disse pigers familier ikke tillader at de går til svømning hvis der er drenge eller

mandlige livreddere til stede

mener vi at dette er et ligestillingsproblem

at hvis man som samfund accepterer dette og laver den form for kønsopdelte hold for at tilgodese en minoritet fordi de ikke må deltage i svømning uden særhensyn

man som samfund også med til at acceptere at der bliver udøvet social kontrol børn helt ned til fem årsalderen må kun komme til svømning når der er kvindelige livreddere og det er en forvrænget kønsopfattelse det skal vi på ingen måde acceptere

integrationsordfører har til pressen udtalt at det ikke kan udelukkes at der er behov for at standse sådan nogle ting ved lovindgreb lovindgreb men også adskillige andre ordførere har kritiseret det

det er meget trist at en svømmehal i tingbjerg nu tilbyder kønsopdelt svømmetræning og slørede vinduespartier

række de mest reaktionære muslimske kræfter hånden ved at tillade

udtalt at kønsopdelt svømning giver bagslag for integrationen samt at det er en isolering hvor man sætter streg under

med resten af befolkningen i den henseende generelt er minoritetssærhensyn efterhånden mere reglen end undtagelsen

ønsker vi at stoppe den udvikling ved at vi som lovgivere

fra og forbyder dette og tager de tiltag der skal til for at stoppe de misforståede særhensyn den udbredelse der er af forskellige minoritetssærhensyn er ikke i danmarks interesse det deler samfundet op særhensyn ser vi forskellige steder og ikke kun i forbindelse med svømning hvor man mørklægger en hel svømmehal

også i to tusind og fjorten læse at østjyllands politi havde oprettet et bederum hvor muslimske medarbejdere kunne bede en bøn i arbejdstiden i april to tusind og seksten skrev aviserne om kønsopdelt koranundervisning på et dansk universitet hvor cbss

lokaler ufrivilligt var blevet brugt til dette og det vakte jo også en voldsom kritik og opsigt at der på et af landets største universiteter blev gennemført kønsopdelt koran

at der blev taget afstand fra det og for nylig

carlsberg netop i forhold til at de har oprettet et bederum

de her misforståede særhensyn andre steder også i forhold til maden i vores daginstitutioner på sygehuse og i institutioner hvor en frikadellemad efterhånden er bandlyst i begyndelsen af februar to tusind og femten skrev en københavnsk far en kronik i berlingske om det han kaldte religiøs infektion i daginstitutionerne i kronikken beskrev han hvordan han var chokeret over i hvor høj grad islam var blevet en del af hverdagen i københavns daginstitutioner da han skulle vælge en daginstitution til sin yngste søn familien besøgte fire institutioner den mindste og den mest nedslidte kunne tilbyde

til danskere såvel som islamisk mad til muslimer

tre andre der stod for cirka halvfems procent af kapaciteten kunne de ikke tilbyde traditionel dansk mad som svinekød eller kød

som der står i beslutningsforslaget og som jeg har redegjort for adskillige gange i dag

er dansk folkeparti indstillet på at indgå i en nærmere drøftelse om

netop i forhold til hvordan minoritetskvinder

ja også minoritetsdrenge bliver udsat for social kontrol og det bliver vi som samfund nødt til at sige fra over for og derfor nytter det ikke at vi er et danmark som skal være så tolerant at vi tror at vi hjælper de unge mennesker hvis vi laver de her særhensyn eller at vi hjælper kvinderne hvis vi laver de her særhensyn

har vi nogle regler og normer

engang tage på en café uden at

familiemedlem ved det og der foregår

mange af dem kan heller ikke selv vælge hvad for noget tøj de vil gå i

det er bare symbolpolitik

synes det skal tages alvorligt for vi ser altså et skred i det danske samfund

forkerte retning

integration at tage særhensyn i det danske samfund i forhold til minoriteter hvis man skal integreres skal man integreres på

vilkår som alle os andre så

de ordførere som ikke har misforstået det her beslutningsforslag og ved hvad det handler om

også tager det alvorligt jeg er lidt ked af at ministeren ikke vil være med til at lovgive på

området og lave nogle rammer for hvordan vi bedst muligt får løst den her problematik og den udfordring der også er her vi har taget forskellige initiativer som ministeren

negativ social kontrol der er rigtig mange ting vi skal gøre jeg ved at rigtig mange formænd

flere politikere har tilkendegivet at

sker et svigt her så derfor handler det ikke om symbolpolitik

og det gør vi i hvert fald ikke hvis vi laver flere særhensyn i det danske samfund

foreningslivet den lokale kontakt med andre mennesker

kommer ud af den sociale kontrol

vælger at lave en lov om hvad man ikke må

så med de kvinder som er blufærdige som går til kvindesvømning og som bestemt ikke vil klæde om hvor mænd kigger på det

vi hørte jo også fra alternativet eksempler på det skal de også rammes af

at man godt må tænke sine forslag ordentligt igennem

og jeg

mangle tredstusind i år to tusind og fem og tyve arbejderbevægelsens erhvervsråd lo dansk industri og alt hvad der kan krybe og gå er

også glædeligt at regeringen nu selv vælger

et lovforslag efter nogle trepartsforhandlinger

vurdering vil afhjælpe manglen på praktikpladser og dermed øge andelen af faglærte i det danske samfund så den model regeringen har fremlagt efter aftale med fagbevægelsen

side selv har foreslået i et stykke tid nemlig at virksomheder der tager få elever skal betale mere til virksomheder der tager flere elever det er en model som regeringen tidligere har afvist som løsning på praktikpladsmanglen og derfor

vi selvfølgelig ekstra glade for at det alligevel er lykkedes os at få det her lovforslag fremsat vi havde nok forestillet os en mere simpel og gennemskuelig model for at foretage den her omfordeling mellem virksomhederne men vi har også respekt for at det skulle være en model der kunne samle opbakning i erhvervslivet og derfor får vi så nu i første omgang en forholdsvis kompliceret model min personlige vurdering er nok at vi kommer til at justere flere af detaljerne i de kommende år efterhånden som vi ser virkningerne af den nye lovgivning men den tid den sorg lige nu har vi grund til at glæde os over at

får indbygget et håndtag i lovgivningen

efterfølgende kan dreje på hvis man ønsker at

af den opfattelse at både arbejdsgivere og folketing gennem mange år har svigtet tusindvis af unge ved ikke at have tilstrækkeligt med praktikpladser

hen ikke hvis vi fortsat ønsker at fastholde et erhvervsuddannelsessystem der veksler mellem skoleophold og praktik i en rigtig virksomhed og derfor er der i dag grund til at glæde sig over at arbejdsgiverne i deres høringssvar signalerer at de er klar til at tage det ansvar

det så vores tur som folketing vi støtter forslaget og ser frem til en god behandling

som netop fokuserer på at skabe de praktikpladser som mangler og lovforslaget her indeholder elementer fra trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele danmark

praktikpladser det er en aftale som har det klare mål at der skal skabes otte tusind titusind flere

altafgørende for at få flere faglærte at der er praktikpladser alt for længe har der været en usikkerhed i mange erhvervsuddannelser usikkerheden bestod i om man reelt kunne gøre sin uddannelse

der ikke var en praktikplads

om en skolepraktikplads er altså bare ikke det samme som at være ude i den virkelige verden ude på en rigtig

har vi altså forholdt os kritisk

til især arbejdsgivernes deltagelse i forhold til at skabe de her nødvendige praktikpladser

hilser vi det også velkommen at man har rykket sig i den rigtige retning i forhold til den trepartsaftale

indgået noget af det som vi i dansk folkeparti har ønsket og også meldt offentligt ud

bidraget skulle justeres det skulle sådan set ikke kunne betale sig for en virksomhed at sige nej tak til at tage elever ind når man så samtidig godt kunne bruge arbejdskraften altså

i dansk folkeparti været tilfredse med den aftale som er blevet indgået fordi der har været søgt nogle kompromiser og vi kan i hvert fald se at arbejdsgiverne har givet sig

det her område så det er positivt

jo langt fra i mål endnu der er lavet flere politiske aftaler også

praktikpladser og det er klart at vi

de målsætninger som man har lagt for sig

er noget der gælder fra to tusind og sytten men vi kan altså se frem til at behandle nogle flere sager omkring trepartsaftalen og det vil jeg også på dansk

vigtig og faktisk også enormt god aftale at vi nu får sat mere fokus på at få skabt flere praktikpladser det er altså meget glædeligt at arbejdsmarkedets parter sammen med

for at sikre at fremtidens unge også får plads på arbejdsmarkedet

også gerne på venstres vegne kvittere for

arbejdsmarkedets parter på den måde var med til at tage det her ansvar

når jeg møder erhvervsskoleelever rundtomkring i landet

med at finde praktikpladser og vi ved at det er en udfordring som jo nogle gange desværre også spænder ben for at rigtig mange dygtige unge mennesker

som ellers går rundt med en stor drøm måske ikke kan blive faglært derfor er det her skridt som er det første skridt et vigtigt skridt at tage

flere praktikpladser trepartsaftalen er

som gerne vil have en erhvervsuddannelse og som kæmper for at finde praktikpladserne og med aftalen her ved vi

det gør mig utrolig fortrøstningsfuld at det her har kunnet

trepartsaftale og jeg er overbevist om at aftalen vil være med til at sikre at der på den måde også kommer kvalificeret arbejdskraft på fremtidens arbejdsmarked det er vigtigt at vi sætter ind for at imødegå

jeg må sige at det jo ellers kan få store

for det danske samfund generelt og derfor er det den rette vej at gå nu at man har fået lavet en fælles aftale for hvordan vi får løst

opstillet nogle ambitiøse og konkrete mål for hvor mange

at vi kommer et skridt i den rigtige

at nå det mål l fem og firs er altså

at løse en udfordring som vi står over for

til slut også meddele at i venstre stemmer vi for det her lovforslag og samtidig skulle

også hilse fra de konservative og fortælle

overordnede målsætning om over en årrække

faktisk kan realiseres og skulle det alligevel være tilfældet

vil det være meget langt fra at løse det egentlige behov for praktikpladser det er jo sådan at der er formuleret en målsætning om

at tredive procent af en ungdomsårgang får en erhvervsuddannelse det er jeg fuldstændig enig i men det betyder altså at praktikpladsbehovet er langt langt større end det der er den overordnede målsætning vi mener

trepartsaftalens målsætning vi mener at det kortsigtede mål

på den ene side er meget lidt ambitiøst og på den anden side også er meget uklart for man skal bemærke

hundrede pladser skal ses i forhold til niveauet for to tusind og seksten som vi jo af gode grunde ikke kender endnu de på den ene side uklare og på den anden side

afspejler meget godt de lovgivningsmæssige redskaber der skal anvendes for at nå målene

meget fornuftigt at man bruger økonomiske incitamenter til at belønne de arbejdsgivere der opretter flere praktikpladser

omvendt straffer de arbejdsgivere økonomisk der ikke løfter deres del af arbejdsgivernes fælles forpligtelse til at skaffe flere praktikpladser de beløb der er aftalt i trepartsaftalen

er bare efter enhedslistens opfattelse alt for små

er vi svært bekymrede for at de betingelser der opstilles for at udløse en bonus er alt for kringlede og måske i sidste ende kan vise sig sammen med med den

komme til at påvirke praktikpladsantallet

vi mener derfor at det er utrolig vigtigt at følge udviklingen tæt

er klar til hurtigt at ændre på konstruktionen hvis den

vi altså af den opfattelse at trepartsaftalen er langt fra

løse praktikpladsproblemet men jeg

som flere andre talere har været inde på

som bekendt ikke den samlede praktikpladskonstruktion der skal udmøntes i det her forslag og vi vil også godt anerkende at de elementer der er indeholdt i forslaget kan være et lille skridt i den rigtige retning vi er som sagt skeptiske over for konstruktionen med fordelsuddannelser men vi håber at forslaget samlet set kan bidrage til en mindre forøgelse af antallet af praktikpladser og ud fra den samlede vurdering

der er det jo meget vigtigt at der er faglært arbejdskraft det er vigtigt at erhvervsuddannelserne

overvejelser når de skal vælge en vej efter grundskolen

forudsætningen for at det kan lade sig gøre at erhvervsuddannelserne bliver attraktive

man som uddannelsessøgende er sikret en praktikplads i forbindelse med

det her med at sikre et udbud af praktikpladser

arbejdsmarkedets parter er kommet frem til en løsning

uddannelsesbidraget bliver forhøjet og så bliver veu bidraget

det synes vi faktisk er en meget fornuftig løsning de to bonusordninger

også meget rimelige og forhåbentlig vil det give et økonomisk incitament hos arbejdsgiverne til at skabe praktikpladser så alt i alt er det altså et godt nødvendigt lovforslag som indleder den nye ministers gerning og det er et forslag vi naturligvis

eller overvejelser som vi har

i forhold til muligheden for at en virksomhed kan få bonus hvis de tager flere praktikanter ind

stopper med at tage praktikanter ind altså for så ligesom at starte op igen

den her positivliste den fordelsliste som enhedslistens ordfører var inde på

bekymringer om vi har også kigget på det det spændende at se hvordan det

kigger på hvilke virksomheder eller hvilke områder der skal udbyde praktikpladser

vi gerne vil have at vores samfund faktisk har

gerne vil have i fremtiden i danmark så er der en sidste ting i trepartsaftalen nævnes

som et sted hvor vi også skal sætte ind i forhold til at gøre det mere attraktivt for unge mennesker at søge

ind på erhvervsuddannelserne det står ikke i det her lovforslag men det kunne vi godt ønske

gennem at styrke håndværksfagene i skolen

arbejdsgivernes uddannelsesbidrag

den ene bonusordning

til de såkaldte fordelsuddannelser

ændrer vi også reglen om hvornår man skal starte i skolepraktik på fordelsuddannelserne sådan

bliver lidt mere fleksibelt

anden del nemlig den del der handler om

at de arbejdsgivere som ikke tager lærlinge skal betale lidt mere end dem der tager lærlinge

det var jo noget af det der var helt ultimativt for venstre i sin tid da vi forhandlede erhvervsskolereformen

kigge på og derfor blev jeg jo så glad da jeg så

først venstreregeringen og nu trekløverregeringen

hvorfor har man så et ambitionsniveau der placerer sig mellem otte tusind og titusind

man ordningen indfase over så lang tid

nå ambitionsniveauet det giver efter sfs opfattelse ingen mening

vi har altså også noget blandede erfaringer med frivillige aftaler med arbejdsgiverne

vi i dag kan konstatere at vi har opnået en og firs aftaler vi kunne altså godt tænke os noget mere håndfaste aftaler med nogle noget klarere konsekvenser for arbejdsgiverne

vi så også meget gerne at man både i trepartsforhandlingerne men jo da især

kvaliteten i skolepraktik vi ser skolepraktik som en permanent integreret del af erhvervsuddannelserne men kvaliteten

jeg vil som jeg har gjort her på sfs vegne hejse flaget

arbejdsmarkedet og i livet i det hele taget jeg glad for at

med lovforslaget sættes fokus på at der skal uddannes flere faglærte og at de faglærte der uddannes skal have mere erfaring med at arbejde i en virksomhed derudover

vil det være rigtig godt og formålstjenligt hvis de unge i højere grad vælger erhvervsuddannelser hvor der er

de seneste år er der gennemført flere forskellige initiativer der styrker elevernes faglighed og dermed sikrer grundlaget for flere faglærte og oprettelsen af flere praktikpladser målsætningen fra erhvervsuddannelsesreformen er at mindst fem og tyve procent skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter niende eller tiende klasse

og tyve og at andelen skal op på tredive procent i

flere skal fuldføre en påbegyndt uddannelse målsætningen er at fuldførelsen skal stige fra to og halvtreds procent i

og fem og tyve regeringen ønsker at erhvervsuddannelserne igen bliver

indgik den daværende regering i august i år en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele danmark og praktikpladser sammen med arbejdsmarkedets parter lovforslaget udgør første del af udmøntningen af de praktikpladsrelevante elementer i trepartsaftalen med lovforslaget

justeres arbejdsgiverbidraget med henblik på at finansiere en forhøjet lønrefusion i

samtidig indføres der midlertidige bonusordninger fra

sytten til arbejdsgivere der tager elever under erhvervsuddannelse den ene bonusordning er rettet mod arbejdsgivere der tager elever ind fra de nye fordelsuddannelser mens den anden bonusordning er rettet mod arbejdsgivere der øger antallet af elever med uddannelsesaftale i virksomheden

bonus i de to foreslåede ordninger opgøres og udbetales i

som elever under erhvervsuddannelserne har hvorefter skolepraktik skal påbegyndes præcis en måned efter grundforløbets afslutning til en mere fleksibel ordning herefter vil elever på uddannelser der på tidspunktet for grundforløbets afslutning er optaget på listen over fordelsuddannelser kunne vente med at begynde

jeg takker for at lovforslaget har fået en velvillig behandling her ved første behandling og ser frem til eventuelle spørgsmål under udvalgsbehandlingen

ambition om at ydelsen skal harmoniseres til

niveau selv om en nærmere gennemgang af lovforslaget afslører at vi i dag behandler et lovforslag som på ingen måde sikrer en sådan harmonisering

en visitering fra kommunen hvis det vurderes at de ikke er i stand til at tage et arbejde eller gennemføre en uddannelse formålet er netop at gøre dem parat til at komme videre få en uddannelse og blive selvforsørgende over titusind unge gennemfører i dag

et forløb hvert eneste år de fleste skoler gør det rigtig godt

en produktionsskole i ishøj og det er en kæmpe ære pædagogikken på en produktionsskole er bygget op omkring arbejdet de fleste unge tager en uddannelse for at kunne få et arbejde men de her unge

skal lære at arbejde før de kan tage en uddannelse

dagligdagen er indrettet som en arbejdsdag og derfor udføres arbejdet for kunder og derfor får eleverne ikke su men løn der udbetales baglæns efter veludført arbejde

er enhver ambition om at harmonisere med

i strid med selve tanken bag skoleformen men selv hvis regeringen rent faktisk havde ambitioner om

skal de også have mulighed for dobbeltydelse ligesom forældre på

su har mulighed for dobbeltklip studerende på

su kan udeblive fra timerne og stadig få det samme udbetalt

af forældrenes indtægt mener regeringen virkelig selv at den forældreindtægt der lægges til grund for den nye nedsatte ydelse svarer til produktionsskoleelevernes forældres indtægt jeg kan i hvert fald sige for ishøjs

su systemet er snævert forbundet med mulighederne for at optage favorable su lån det er noget regeringen selv argumenterer med i deres forslag om at sænke suen og øge lånemulighederne men eleverne på produktionsskolerne har jo ikke de

su systemet er en støtte til unge i uddannelse

de fleste studerende heldigvis indtægter fra et fritidsjob er det regeringens opfattelse at elever på produktionsskole skal have aftenarbejde ved siden af deres fuldtidsarbejde på produktionsskolen su modtagere har også lange ferier med mulighed for at tjene penge elever på produktionsskoler har kun de fem ugers ferie der også

beskrevet i ferieloven får produktionsskoleelever de samme muligheder for særlige tillæg hvis de er handicappede

varsler den nye regering jo en forringelse af det generelle su niveau er det så også regeringens ambition at produktionsskoleydelsen skal nedsættes tilsvarende se det er

og i spørgsmål til ministeren ikke har fået svar på endnu i hvert fald ikke tilfredsstillende svar de blæser i vinden fordi lovforslaget efter vores opfattelse slet ikke er gennemtænkt socialdemokratiet anerkender fuldt ud at der trænger til at blive ryddet op i de forberedende tilbud til unge mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne det gælder også hvad angår ydelserne vil jeg godt understrege

vi også støttet nedsættelsen af det ekspertudvalg der skal komme med anbefalinger på det her område

tilfredse med at det nye regeringsgrundlag fastholder den ekspertgruppe men skulle vi så ikke have lidt is i maven og afvente deres anbefalinger til et nyt sammenhængende tilbud til den her målgruppe i stedet for at sy uigennemtænkte og asociale lapper på det eksisterende vi vil gå aktivt ind i det kommende udvalgsarbejde for at få svar på de spørgsmål jeg stillede før ligesom vi mener at udvalget bør overveje mulighederne for at kompensere eleverne på en anden måde det kunne for eksempel være

tilbud som skolerne har i forbindelse med morgenmad og frokostordninger på skolerne det kunne være støtte til indkøb af sikkerhedssko arbejdstøj eller til nogle af de transportudgifter

vi håber at flertallet her i salen

tage positivt mod sådan nogle forslag ikke kun for elevernes skyld men også for samfundets skyld vi har brug for at flere unge får en uddannelse særlig som faglærte og vi frygter at det her lovforslag vil trække i den

altså ikke det er ikke noget der indgår i den finanslovsaftale som blandt andet

punktum

tage en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen

afbryde den at gå på en produktionsskole er for nogle lige præcis det

uddannelsesparate produktionsskolerne gør et stort og vigtigt stykke pædagogisk arbejde med at løfte unge mennesker og give dem de ressourcer det selvværd og

venstreregeringen fremlagde i august et finanslovsforslag hvori de blandt andet ønskede at ændre skoleydelsen til eleverne på vores produktionsskoler forslaget gik for det første ud på at unge under atten år ikke længere skulle have en skoleydelse hvis de gik på en produktionsskole og for det andet gik den tidligere regerings forslag ud på at unge over atten år skulle have en skoleydelse

på det niveau som andre unge

have vi mener at ordningen var fin som den var men vi er altså heller aldrig ultimative i vores krav når vi går ind til forhandlinger finansloven er

det lykkedes os i dansk folkeparti at sikre at der fortsat er skoleydelse til de unge under atten år som regeringen ellers ikke ville give skoleydelse de får altså

også fortsat skoleydelse og ja det er så på et lavere niveau men beløbet men beløbet er altså på niveau med det som andre unge får på

ligesom i en kortere periode man går på en produktionsskole

produktionsskolerne har et økonomisk og vigtigt værktøj der betyder at elever kan blive trukket i skoleydelsen hvis man har et ubegrundet fravær

det værktøj ville forsvinde hvis regeringens forslag om at fjerne skoleydelsen til unge under atten år blev vedtaget i dansk folkeparti har vi sikret at netop dette værktøj fortsat kan bruges til de unge under atten år vi er i dansk folkeparti optaget af at der er sammenlignelige vilkår for de unge

fremadrettet får en skoleydelse på

niveau og de unge som i dag får

skal ikke stilles ringere i forhold til su modtagerne og de muligheder som de har

vi vil tage op med regeringen lovforslaget som vi

her er som nævnt en del af finanslovsaftalen og jeg får lyst til lige at nævne nogle af de ting som vi i dansk

to milliard kroner til ældreområdet flere politibetjente og politikadetter til at assistere politiet ved grænsen i forbindelse med grænsekontrol hårdere straf for ulovlig besiddelse af skydevåben

milliard kroner til kræftplan iv og meget mere og ja så sikrede vi også at der fortsat er skoleydelse til de yngste elever på produktionsskolerne

det beløb som man kunne få i skoleydelse er det ikke en

bekymring hos dansk folkeparti

får en god vej ind i uddannelsessystemet via produktionsskolerne som nu enten må

sin egen ordfører i dansk folkeparti at vi faktisk i to tusind og fire lavede en aftale omkring en

som var i det regeringsprogram der hed flere i arbejde som havde støtte fra vores side

vi kommer til med det her lovforslag nu siger

partiet er optaget af sammenlignelige vilkår og at de vil tage op med regeringen for eksempel at diskutere de favorable lån det synes jeg er fint og vi kunne så tilføje forældre der går på produktionsskole og handicappede der går på produktionsskole vi vil også gerne diskutere om satsen er for lavt beregnet altså

og så vil vi gerne diskutere frokostordninger arbejdstøj transportudgifter og andre ting som vi har tænkt os at

op i udvalget ville det ikke være smartere at dansk folkeparti sammen

og andre partier diskuterede det her i udvalgsarbejdet i stedet for at dansk folkeparti tog det alene op

vi

blandt andet til sundheds og ældreplejen og vi styrker også sikkerheden og dermed trygheden for danskerne og vi gør det billigere at være dansker konkret er l syv og firs et lovforslag som omhandler produktionsskolerne og den ydelse som produktionsskoleelever modtager vi tilpasser ydelsen så den i højere grad svarer til det som andre unge studerende modtager

at det her forslag har skabt stor debat

af samme grund kan jeg fortælle at jeg også har været på flere besøg her de seneste måneder på flere forskellige produktionsskoler for at komme ud

med lederne af produktionsskolerne

det mindste i tvivl om at produktionsskolerne har en rigtig vigtig funktion i danmark de er et tilbud til unge som har brug for et springbræt til at komme videre enten

uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet i et job og det er altså en

i forhold til hvad de gerne vil i fremtiden og ad den vej komme videre

der er tale om

et kortere ophold hvor man

på en kompetencegivende uddannelse eller bruge det som springbræt til at finde arbejde og komme ud på arbejdsmarkedet produktionsskolerne har et rigtig godt produkt og mange unge mennesker har rigtig stor glæde af

også efter l syv og firs er vedtaget

om at produktionsskolerne med deres undervisningstilbud

der vil rykke eleverne i en god retning

er det ikke meningen at en produktionsskoleelev skal vælge eller have et ophold på en produktionsskole på baggrund af pengene eleven skal være på en produktionsskole fordi skolen har det tilbud som er det rette for eleven og tilbuddet ændrer vi ikke på vi ændrer udelukkende på den ydelse som eleven modtager i venstre mener vi ikke at det er holdbart at unge på en produktionsskole modtager en højere ydelse end for eksempel et ungt menneske som

vælger en lignende uddannelse som for eksempel den kombinerede ungdomsuddannelse vi stemmer naturligvis ja til lovforslaget her

skal i den forbindelse undersøge og jeg citerer hvordan der kan skabes hensigtsmæssige incitamentsstrukturer hvad angår elevernes forsørgelsesgrundlag det bad man for elleve måneder siden en ekspertgruppe om at vurdere hvordan i alverden kan det så være at man har foregrebet udvalgets arbejde i finansloven

alle sammen der går på en produktionsskole har forsøgt både at tage en boglig uddannelse og en erhvervsuddannelse der er en årsag til at man går på en produktionsskole

ingen uddannelse det er det eneste

tilbud der er til dem og vi har været fælles om at stramme kravene til erhvervsuddannelserne

arbejde syv og tredive timer om ugen

morgenmad frokost og nogle steder får man også

om ugen for at få to tre måltider og der må jeg stadig væk holde fast i at

vende det om og sige hvor mange unge ville kunne få måske tre gode måltider

tre måltider som de vel at mærke kan få fem dage

ugen på produktionsskolen jeg kender i hvert fald nogle også i egne rækker

de selv smører madpakken hver dag ikke kan gøre det for fem og halvfems kroner

man i dag som produktionsskoleelev flere penge af staten

en kombineret ungdomsuddannelse

sikrer vi i hvert fald også at det ikke er ydelsen man får der gør at man ikke

gå videre for eksempel at skifte retning undervejs

underminerende i forhold til hele skoleformens pædagogiske grundlag og det skaber en

ganske betydelig risiko for at en del af de unge som

i fremtiden kommer til at fravælge produktionsskolerne fordi de ikke kan få deres økonomi til at hænge sammen jeg synes det gør det klart at vi står med et lovforslag der kan vise sig at få nogle konsekvenser som

helt åbenlyst strider imod den ambition

om at sikre at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse produktionsskolerne er en rigtig god skoleform for mange af de unge der ikke er klar til at gå i gang med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen det er en rigtig god skoleform for unge der på grund af de nye adgangsbegrænsninger ikke kan blive optaget på en erhvervsuddannelse eller som måske er faldet fra en erhvervsuddannelse

det skaber i kraft af hele den pædagogik der er på skolerne det at det er baseret på

en ny motivation hos rigtig mange unge som ellers for manges vedkommende er karakteriseret ved at de er dødhamrende trætte

deltager i en produktion netop det at eleverne

udfører et stykke arbejde er jo også lige præcis den gode begrundelse for

ikke giver mening at tale om at skoleydelsen

til et su niveau og med den debat der lige har været her i salen

fuldstændig grotesk hovedargumentet

når det viser sig at vi ikke engang er i stand til at få et klart svar på hvorvidt harmoniseringen skal gentages hvis man sænker su niveauet

livet på produktionsskolerne adskiller sig jo fuldstændig

man bliver trukket

kan i hvert fald blive trukket som fraværende

del af den pædagogiske metode og man har har kun ret

fungerer skolerne på arbejdsmarkedslignende vilkår og derfor er det

sige både herude på slotspladsen i dag og i går eftermiddags foran undervisningsministeriet

læser de mange høringssvar der er kommet ind synes synes jeg det fremgår med al tydelighed at der er en kolossal bekymring for konsekvenserne af at skære

et er at det i sig selv

mange unge der ellers ville være i målgruppen for produktionsskolerne helt vil fravælge den uddannelsesvej eller forlade produktionsskolen i utide det er skal vi huske på unge der i forvejen har vanskeligt ved at finde fodfæste i uddannelsessystemet der nu risikerer at blive skubbet yderligere ud af kurs det vil heldigvis ikke være tilfældet for mange

når det gælder fremtidige beskæftigelsesmuligheder og i bredere forstand deres muligheder for at få en god daglig tilværelse derfor er det

være en rigtig dårlig samfundsøkonomisk forretning der kan spares

de her omkring ni og halvfjerds million kroner om året her og nu men der er vel ikke så mange der i virkeligheden hånden på hjertet kan blive rigtig meget i tvivl om at det kan blive utrolig dyrt i et længere perspektiv hvis det betyder at tusindvis af unge får sværere ved at skaffe sig

samtidig virker det som jeg også bemærkede i mit spørgsmål til

helt ejendommeligt at vi overhovedet skal behandle et forslag om en ændring af vilkårene for eleverne på produktionsskolerne ganske kort tid inden regeringens ekspertudvalg skal fremlægge sine anbefalinger om produktionsskolernes fremtid det havde da været sund fornuft at afvente ekspertudvalgets anbefalinger inden man foretog så drastiske ændringer som det der er tilfældet her jeg vil derfor

om at overveje sagen endnu en gang når det ovenikøbet er sådan at man jo helt åbenlyst ikke er i stand til at argumentere for at der er tale om en reel harmonisering så snart vi snakker om

er suens fremtid så træk dog for

rapporten fra ekspertudvalget og hør hvad det er for

skaffer økonomiske incitamenter til eleverne

vi ikke er i den situation at man lige inden udvalget fremlægger sit forslag

en stor del af forsørgelsen fra produktionsskoleeleverne det kan vi simpelt hen ikke være bekendt

mulighederne for at komme på den rette hylde er virkelig store

et bredt system og et stort system som sikrer at alle kan finde en uddannelse der svarer til deres behov og giver deres tilværelse et perspektiv

og en del af den her meget store mangfoldighed er jo produktionsskolerne de udfylder en vigtig rolle der er forbundet med at skabe mening og retning i tilværelsen for en gruppe af unge der måske ikke passer helt så godt ind på de øvrige institutioner

stå fast på at der ikke rigtig er nogen tilfredsstillende begrundelse for at der skal være forskel på skoleydelsen og suen det er svært at se logikken og begrundelserne er tilfældige vilkårlige og arbitrære derfor finder vi det rimeligt og fornuftigt at man med det her forslag gennemfører en udligning så skoleydelserne for deltagerne på produktionsskolerne i højere grad end i dag kommer til at svare til de generelle støtteordninger derfor støtter liberal alliance

tilfældige

til forskel og det skal der også være

derfor at vi har opfundet nogle uddannelser nogle forberedende uddannelser som er anderledes end det der er når man for eksempel fortsætter direkte fra folkeskolen i gymnasiet man arbejder man producerer noget

voksen medarbejder på arbejdsmarkedet som har sin

sent færdig når man har fem ugers ferie

kan man ikke ligesom gymnasieeleverne måske sige

en halv måned i sommerferien og tjener op til det næste år

den baggrund som de her elever kommer fra det ved vi jo alle sammen

er jo elever som typisk har nogle udfordringer med hjemmefra hvor der er en grund til at vi i hvert fald ikke skal gå ind og slå dem oven i hovedet ved at sige i skal ikke have særlig meget i løn

der er nogle forældre som måske ikke har så stor mulighed for at hjælpe hverken økonomisk

at der er en forskel i dag det er historisk ja men det er da ikke tilfældigt at man

når man går på en ungdomsuddannelse og når man går på en produktionsskole

jeg

her lovforslag argumentere bedre for

lande en finanslov men så må det være det der er det bærende argument

det er ikke det samme vi kan ikke sige at det er det samme at gå produktionsskole som at gå på en ungdomsuddannelse

en lille smule indigneret nede på min plads når jeg bliver ved med at høre flere ordførere hylde mangfoldigheden i vores samfund i forhold til at vi har den her mulighed for at vi kan sende vores unge mennesker på en produktionsskole hvis de har svært ved at leve op til kravene til for

at komme på gymnasiet eller erhvervsskolen samtidig med at man så går ind og skærer ned i ydelsen

ikke i orden hvis vi hylder det gode vi har skal

fast ved noget af det der gør det godt og det er jo

at de faktisk får en løn

sætte det her lovforslag i bero og vente på at vi har resultatet fra det udvalg der skal sidde og kigge på hele det forberedende område vent til vi har resultatet derfra og

side meget gerne være med til de forhandlinger til de drøftelser men vi synes

vi ikke afventer resultatet fra det udvalgsarbejde det er god politisk stil når man selv har sat et udvalgsarbejde i værk at man så

man træffer nogle beslutninger som på den måde har helt enorme konsekvenser for nogle unge mennesker ude i vores samfund så derfor kan alternativet ikke støtte

og mange af de unge der går på produktionsskolerne kommer fra hjem uden meget uddannelse og måske uden ret mange penge og nu vil regeringen så

en stor del af lønnen fra de unge det synes jeg er forkert det giver ikke mening som

har hørt i dag at sammenligne med

på en produktionsskole arbejder man der arbejder man en fuld uge og har fem ugers ferie

bare lige tage et fritidsarbejde ved siden af og man kan heller ikke bare lige låne som man kan når man er på

jo slet ikke det samme beløb hvis man endelig skulle gøre

så ville man få mere ud af at være aktivitetsparat i jobcenteret end at gå på en produktionsskole er det virkelig det regeringen synes de unge skal gøre

synes de unge skal gå på produktionsskole de skal have den succes det er

mestre nye ting og blive motiveret og kunne lide at gå i skole igen og blive klar til at tage en uddannelse

derfor er vi i radikale venstre imod

synes det er forkert at regeringen vil skære i lønnen til nogle af de unge som har allermest brug for den og for hvad for billige biler og billige boliger helt ærligt hvor småt kan det blive

vil gerne hilse fra oliver og de fem tusind andre unge som har været på slotspladsen i dag og sige det skal kunne betale sig

arbejde lad være med

dobbeltmoralen her senere på dagen står tindrende klar

skal da lige love for at vi er kommet ned på jorden igen nu blæser de iskolde borgerlige vinde mod produktionsskolerne de skoler der

puste nyt liv i dem give dem håb og tro på at de selvfølgelig godt kan lære igen

den barske nedskæring af skoleydelsen vil med sikkerhed føre til færre elever er det det vi vil har danmark virkelig brug for flere på overførselsindkomst

det her lovforslag er et angreb på selve

dnaet i produktionsskolerne som jo bygger på arbejdspladslignende forhold harmonisering

et manipulerende ord

er det decideret sludder at påstå at der skulle være tale om at harmonisere

mange unge kan gå den lige vej fra folkeskolen og videre og det er jo dejligt

er andre unge der skal omkring et par omveje og det er jo de unge som fik mindst med sig i skoletasken fra folkeskolen det er unge der i den grad har brug for et ekstra klap på skulderen og en hjælpende hånd

af alle dårlige ideer

er det her dog noget af det værste og det siger jo egentlig ikke så lidt det her lovforslag er asocialt og det rammer fuldstændig præcis de unge

i stedet skulle have en hjælpende hånd for samfundet står i gæld til dem ved at de ikke har fået tilstrækkeligt udbytte med sig fra skolen lovforslaget vil ramme den enkelte unge lovforslaget vil på sigt ramme de virksomheder der ikke vil kunne få den uddannede arbejdskraft som der bliver brug for lovforslaget vil ramme samfundet som kommer til at stå med regningen lovforslaget

og andre ydelser på andre uddannelser begrundelsen for lovforslaget om at ændre niveauet for skoleydelsen

jeg synes det er rimeligt at forvente at unge i produktionsskoleforløb

gennemføre deres skoleforløb med samme ydelse eller tilsvarende som elever på ungdomsuddannelser eller lignende

forberedende tilbud eksempelvis den kombinerede ungdomsuddannelse elever på den kombinerede ungdomsuddannelse ligner elever på produktionsskoler produktionsskoleeleverne er først og fremmest elever i et skoleforløb og de er ikke arbejdstagere på et almindeligt arbejdsmarked og derfor synes jeg også det er rimeligt at de får en ydelse svarende til

ydelse som deres venner får på den kombinerede ungdomsuddannelse en erhvervsuddanelse eller lignende blandt andet under indtryk af de synspunkter der kom frem i høringsrunden er lovforslaget ændret sådan

der fortsat gives skoleydelse til elever under atten år dermed kan produktionsskolerne fortsat anvende skoleydelsen som pædagogisk værktøj også for unge under atten år herudover skal lovforslaget ses i lyset af at vi i dag står i den paradoksale situation at elever oplever at få lavere ydelse ved at afbryde et produktionsskoleforløb for at påbegynde en kompetencegivende ungdomsuddannelse

svært at forklare de unge produktionsskoleelever hvorfor de skal miste penge ved at videreuddanne sig det synes jeg grundlæggende er et uheldigt negativt

i gang med en ungdomsuddannelse som eksempelvis en erhvervsuddannelse det er ærgerligt hvis en forskel i ydelsesniveauet gør overgangen til en erhvervsuddannelse mindre attraktiv og mere interessant at udskyde afslutningsvis vil jeg blot understrege at lovforslaget hverken er et opgør med ideen med produktionsskolen eller er i modstrid med produktionsskolens formål produktionsskolen er og skal fortsat være et stærkt forberedende tilbud til de unge mennesker der har et særligt behov

klædt yderligere på til at starte på en ungdomsuddannelse eller

hundrede og en og tres kroner i dag ville de

seksten kroner altså tusind kroner mindre end i su det skyldes at det som regeringen har aftalt i finansloven

at produktionsskoleydelsen skal beregnes på baggrund af en forholdsvis høj forældreindtægt så der er jo ikke noget der ligner harmonisering de ville faktisk tabe tusind kroner ved at starte på en produktionsskole og få tusind

hvis de melder sig ind nede på erhvervsskolen eller i gymnasiet

konstatere

at det giver udmærket mening at have sådan et loft blandt andet set i lyset af at efterskoleopholdet igennem de seneste år mange steder er blevet længere i det sidste skoleår havde nitten procent af efterskoleeleverne efterskolekurser på tre og fyrre uger eller mere så et loft giver sådan set god mening

et loft på en og fyrre uger gældende fra næste skoleår kombineret med det omprioriteringsbidrag på to procent om året der som bekendt også rammer efterskolerne var det vores vurdering at et loft på en og fyrre uger ville ramme efterskolerne for hårdt for os er efterskolerne et godt alternativ i det danske undervisningssystem efterskolerne kan noget helt særligt når det kommer til den almenmenneskelige dannelse som er så vigtig for os alle sammen herunder evnen til at indgå i relationer med andre mennesker og være en del af et fællesskab vi har derfor ønsket et lidt højere loft

en langsommere indfasning end det som regeringen oprindelig lagde op til efterskoleforeningen har selv konstruktivt foreslået et loft på to og fyrre uger og det er så også det der ligger i det her lovforslag jeg synes det er godt at der er blevet lyttet til efterskolerne selv og også til oppositionen her i folketinget derfor bakker vi selvfølgelig op

i to tusind og femten til seksten i forbindelse med forløbet kunne vi i df godt

rolig overgang til de færre uger for de skoler der har haft mange uger omvendt

jeg er rigtig glad for at man er endt på to og fyrre uger som også

klare den udfordring der ligger i at komme i gang næste sommer med det her men

jo efter eget ønske sagtens kan vælge fortsat at

tre og fyrre eller fire og fyrre skoleuger det er op til den enkelte skole selv

modtage statstilskud

et loft gør at vi også sikrer at tingene ikke løber løbsk i forhold til det statstilskud vi giver til efterskolerne der har nemlig de seneste år

en tendens til at flere og flere efterskoler har skruet op for antallet af undervisningsuger

givet øgede omkostninger for statskassen men faktisk også for forældrene

har fået glæde af efterskoleophold og derfor håber jeg da på at det

loft nu vil være med til at sikre at måske også endnu flere unge kan få lov

børn af sted på efterskole ved jo godt at et ophold der er

de unge mennesker og jeg håber

at flere får muligheden det er nemlig en fantastisk oplevelse og jeg ved at rigtig mange unge vil have stor glæde

få et ophold på en efterskole venstre stemmer naturligvis for lovforslaget og igen skal jeg så hilse fra de konservative og sige

har peget på at et loft på to og fyrre kursusuger

vil give et økonomisk grundlag der kan sikre en rimelig undervisningsramme for skolerne og at såvel efterskoleforeningen som

frie skolers lærerforening peger på de to og fyrre uger som en acceptabel løsningsmodel på den baggrund

kan enhedslisten bakke op om regeringens forslag til et ugeloft

vi synes dog samtidig at det ville være rigtigt at imødekomme opfordring der både lyder fra efterskoleforeningen og fra lærernes organisationer om at lave en gradvis indfasning af loftet i betragtning af at det

hvis lovforslaget skal træde i kraft allerede fra næste budgetår det vil vi

forslag om i den videre proces

oplevelse for livet så det er virkelig godt at de findes de gør et

få nogle utrolige menneskelige oplevelser økonomien skal selvfølgelig

og nogle gange kan man jo blive kvalt i succes fordi der følger nogle økonomiske bevillinger med her får vi reguleret tingene på en fornuftig måde med det her lovforslag så noterer jeg mig også at at det arbejdende folkestyre jo faktisk virker når man kommer med fornuftige indvendinger

i det her tilfælde faktisk bliver

frugtbart samarbejde vi havde jo den situation som ordføreren for liberal alliance nævnte

regeringen havde lagt op til en og fyrre uger vi har stillet ministerspørgsmål der har været indkaldt til samråd og der har været nogle meget fornuftige drøftelser imellem den tidligere minister

at vi kunne efterkomme det her ønske fra efterskoleforeningen om de to og fyrre uger

og overraskende men på den gode måde at man finder ud af at det ønske sådan set er blevet efterkommet og det håber jeg vi får meget mere af i dansk politik helt generelt hen over alle fløje så af den grund

have lyttet og selvfølgelig støtter vi i alternativet

om frihed og frisind vi ville ønske at alle unge der havde lysten kunne komme på en efterskole det tror jeg faktisk at alle kunne have gavn af derfor ønsker vi også at sikre at efterskolerne har så gode vilkår som overhovedet muligt

den tidligere minister om at få efterskolelovgivningen op til diskussion fordi vi vil give efterskolerne bedre rammer for at drive skole

så har vi haft den tidligere minister i samråd om det her lovforslag fordi der som udgangspunkt var lagt op til

lægge et loft over antallet af kursusuger som efterskolerne

at det loft skulle være på en og fyrre uger både sf

efterskoleforeningen og mange andre var bekymrede for et loft på en og fyrre uger folkeskolerne har fyrre uger men på efterskolerne har eleverne også flere ting de skal nå eleverne skal både nå at falde til på efterskolerne og lære hinanden at kende der er flere typer fag og aktiviteter og så skal efterskolerne også ruste dem til eksaminer og videre uddannelse efterskoleeleverne har altså travlt

to og fyrre uger er også efterskoleforeningens kompromisforslag fordi et loft også sikrer at

har de samme vilkår at drive skole på og sikrer at prisen på en efterskoleplads ikke bare stiger og stiger fordi eleverne skal betale for flere og flere uger på den måde kunne det gå hen og blive svært for nogle familier at sende deres unge på efterskole vi er glade for at regeringen med det her lovforslag har lyttet

kundskaber og dannelse og de første

vi jo helt konkret at der indføres en øvre grænse på to og fyrre uger for antallet af kursusuger

beregningen af efterskolens årselevtal i forbindelse med statstilskuddene herunder til individuel elevstøtte der ændres ikke ved det tilskud der ydes til efterskolerne eller årselevberegningen i forbindelse med tilskuddene lovforslaget er ikke til hinder for at en efterskole tilrettelægger kurser med en længere varighed end to og

to og fyrre uger vil ikke indgå i skolens tilskudsberegning da forslaget alene begrænser statstilskuddets størrelse til skolerne for den enkelte elev vurderes det ikke at den øvre grænse på to og fyrre uger vil medføre en begrænsning i antallet af elever på efterskolerne lovforslaget indebærer ikke ændringer i lovens betingelser for at en skoles aktiviteter er omfattet af

til sidst vil jeg lige sige tak til min forgænger ellen trane nørby for behandlingen af det her lovforslag

den fine løsning synes jeg som man

målrettet tosprogede permanente og dermed til glæde for endnu flere forsøget har vist gode resultater deltagernes danskkundskaber er blevet styrket og det samme er deres muligheder for at tage en uddannelse tosprogede voksne er en særlig målgruppe der har behov for en særlig hjælp og et målrettet tilbud derfor er det også positivt at man med dette forslag ikke bare vil indføre et nyt fag i forberedende voksenundervisning men også gøre det muligt at udbyde undervisningen særligt til tosprogede det betyder et mere målrettet og effektivt tilbud netop til denne gruppe det at være tosproget kan være en stor gevinst og en styrke hvis man reelt mestrer begge sine sprog det skal vi blive bedre til at sikre i danmark

et skridt længere i den rigtige retning

ordinære generelle fvu undervisning vi har også noteret os at

rådet for voksen og efteruddannelse

jeg vil dog nævne en enkelt ting som

ligger i forslaget opererer med en intern prøve og der peges i flere af høringssvarene på at det er et problem at at der lægges op til en prøve uden ekstern censur fordi

censuren kan være med til at sikre kvaliteten og til at udvikle det faglige niveau på uddannelsen jeg synes det er en rigtig betragtning der ligger både fra ftf og fra uddannelsesforbundet

overvejelse om at et centralt censorkorps på fire fem personer

ligger jo en meget begrænset udgift

for ministeren og for os i udvalgsarbejdet om ikke det vil være rigtigt at den type af kvalitetssikring som foreslås

lovforslaget

tage særhensyn til minoriteter i offentlige institutioner og så kigger på det her lovforslag som

er det jo sådan set også et eksempel på et særhensyn til minoriteter nemlig tosprogede danskere

og komme lidt op i helikopterhøjde

forhold til det lovforslag vi behandlede lige før nemlig det om produktionsskolerne og produktionsskoleydelsen for det her er jo lige præcis et eksempel på

evaluering af et område

i fortsættelse af den diskussion vi havde under det tidligere lovforslag

produktionsskoleydelsen at vi gentog den øvelse

fvu læsning til tosprogede

til de udlændinge som ikke længere har ret til danskuddannelse for voksne men som har et for dårligt dansk til at få glæde af de eksisterende

fag eller arbejdsmarkedsuddannelser evalueringen af de her forsøg viser at tilbuddene især er kommet de udlændinge

fvu start bliver så gode til dansk at de efterfølgende vil kunne gennemføre et almindeligt

og det er nogenlunde den samme andel der klarer fvu læsning det er rigtig svært

i det lys er syv ud af ti godt men omvendt har jeg

sådan at det gør ondt inde i mig at vide at tre ud af ti ikke klarer

hjælpe endnu flere og lykkes med det så når nu

vil vi fra radikal side selvfølgelig gerne

er det tilbud som flest med udenlandsk herkomst benytter ud over danskuddannelserne lovforslaget bare lige at ridse det op af

uddannelse og mod deltagelse i arbejdsmarkedskurser

det andet muligheden for at tilrettelægge undervisningen i fvu læsning udelukkende

var det et krav at deltagerne ikke længere havde ret

til udlændinge og den her begrænsning er fjernet hvilket skal ses i lyset af regeringens politik om hurtigere

til tosprogede voksne ved denne lempelse

blive ligestillet med hensyn til adgangsbetingelser og den store fleksibilitet der er

så mange tak for den konstruktive drøftelse i dag